beslutningsforslag nummer b tre og firs

fire og firs firs

det

sendt billeder af situationen er ved høfde to og fyrre

at høfde to og fyrre

er vestjydernes problem vi mener at det er

også fordi staten selv har bidraget

staten også nødt til at bidrage hvis vi skal hylde princippet om at forureneren betaler

at staten skal bidrage til en oprensning af grunden altså af høfde to og fyrre det håber jeg så også at folketingspartierne efterfølgende har lyst

for at spørgeren frygter at giftdepotet ved høfde to og fyrre på harboøre tange er ved at blive skyllet i havet

at det er regionerne der i henhold til jordforureningsloven har ansvaret for den offentlige indsats mod jordforurening det gælder også forureningen ved høfde to og fyrre hvor det er region midtjylland der har ansvaret regionerne

om året til den opgave og de prioriterer indsatsen så de jordforureninger der udgør den største risiko for menneskers sundhed og miljøet håndteres først jeg har fuld tillid til at regionerne løser deres opgaver bedst muligt i overensstemmelse med denne prioritering forureningen ved høfde to og fyrre stammer fra perioden nitten tre og halvtreds til to og tres hvor virksomheden cheminova havde tilladelse til at udlede spildevand fra produktionen til en klitgryde staten deponerede også omkring fyrre

kemikalieaffald i klitgryden og samlet blev der deponeret over tusind

fjernede staten det meste af forureningen men der blev efterladt en restforurening under grundvandsspejlet hvor det var vanskeligt at grave restforureningen består af cirka

pesticidrester og cirka syv

kviksølv i to tusind og seks foretog miljøstyrelsen og det daværende ringkøbing amt en indkapsling af størstedelen af restforureningen indkapslingen består af en fjorten m dyb spunsvæg

på depotet er lagt en vandtæt membran indkapslingen er bygget til at kunne tåle at blive oversvømmet samtidig blev der etableret en omfattende kystbeskyttelse på havsiden af depotet både indkapslingen og kystbeskyttelsen er bygget til at kunne modstå meget kraftige storme og højvande det gælder også storme som dem vi har set de senere år og som vi forventer flere af fremover region midtjylland sørger løbende for at vedligeholde indkapslingen og kontrollere at der ikke sker en udsivning af forurening regionen er i løbende dialog med kystdirektoratet om eventuelle behov for øget kystbeskyttelse omkring depotet som følge af klimaforandringerne de kraftigere storme og højere vandstande der forventes i de kommende år vil blot give behov for mere vedligeholdelse af kystbeskyttelsen omkring depotet regionen vurderer at

og kystsikringen af høfde to og fyrre er stabil og at høfde to og fyrre derfor ikke udgør nogen risiko jeg citerer fra region midtjyllands notat om høfde to og fyrre fra fjerde februar i år den samlede vurdering når overvågningen og monitoreringerne sammenholdes er at anlægget er i en generelt god stand spunsen fremstår tæt og monitoreringen på de katodiske anlæg viser en god beskyttelse mod korrosion monitoreringerne i havet viser samlet at spunsvæggen forhindrer udsivningen af forurenede stoffer

skriver regionen følgende og jeg citerer

den løbende vedligeholdelse og overvågning forventes levetiden på anlægget fortsat at være mindst fem og tyve år

i to tusind og tretten blev jordforureningsloven ændret så hensynet til overfladevand og internationale naturområder systematisk skal indgå i den offentlige indsats mod jordforurening ændringen blev vedtaget af et bredt flertal

som den ansvarlige minister på daværende tidspunkt hun er så siden blevet radikal men jeg regner med

stod på mål for dengang også partiskiftet til trods lovændringen indebærer at regionerne frem til

skal skabe et overblik over hvor det er nødvendigt med en indsats over for forureninger der truer overfladevand eller internationale naturområder det er klart at der kan opstå behov for indsats nu og her hvis der er en forurening der udgør en akut trussel men det er jo ikke tilfældet her derfor synes jeg at der er god fornuft i at give regionerne tid til at få et overblik over de jordforureninger der truer overfladevand så vi får det bedst mulige grundlag for at vurdere i hvilken rækkefølge

og øget forureningen blandt andet i nitten

en og tres man må bare erkende at forureningen er voldsom da giften begyndte at sive til vesterhavet

man jo af flere gange foranstaltninger

en og firs hvor man fjernede dele af giftdepotet

i ti til femten år det var i to tusind og seks vi er i to tusind og seksten nu ministeren siger så på talerstolen at

at der er tale om fem og tyve år mere

ikke udgangspunktet dengang man byggede spunsen det er selvfølgelig væsentligt at kigge nærmere på

siger alt det her er for at sætte diskussionen i relief det har været en lang sej kamp både i regionen i kommunen og sådan set også i staten for at få sat

den er heller ikke ny i vestjylland og tiden er altså inde til at vi handler hvorfor haster det jeg mener at ministeren overser de klimaforandringer

vi kan se af spørgsmål fem hundrede og nitten almindelig del som ministeren har svaret

har de atten af dem været

ministeren overlader vurderingen af klimaforandringernes effekt på depotet alene til regionen og cowi som baserer sig på en hollandsk model tilbage fra nitten

benytte sig af mere moderne metoder ikke mindst moderne computermodeller

forhindre depotet i at glide til havs

har fået billeder af det vi kan se at hele depotet nu er omkranset af vand der skal ikke meget til for at vandet kommer bag om depotet og hiver hele depotet til havs altså ud i vores fælles vi et

hvorfor skal staten så bidrage

ministeren har jo ret i at regionerne står for jordforureningssagerne i danmark og

fire hundrede million kroner årligt til at sikre at regionerne har finansieringen til det

jordforureningssager derudover

hylder princippet om at forureneren betaler så skal staten også være med til at finansiere oprydningen

cheminova bidrage til det her eller aarhus universitet og andre fordi jeg mener sådan set generelt at forureneren betaler er et princip vi skal hylde

på grund af en dom men jeg mener at de har et moralsk ansvar

man kan jo bestemt sige at der er masser af udfordringer ikke mindst for vesterhavet for fiskerne og for folk der bor i området

jeg overset i den her diskussion

vi ved at de er inde at kigge på meget farlige kemikalier og er med til oprydningen af dem det vil sige

gilleleje strand så lur mig om ikke den for længst var blevet ryddet op med statslige tilskud det

halvfjerdserne er de omfattende forureninger ved høfde to og fyrre på grund af deponering af giftigt affald fra firmaet cheminova og staten blevet opfattet som en helt unik problemstilling klimaforandringerne betyder at der er en stadig stigende sandsynlighed for at en særlig voldsom vejrbegivenhed med uheldigt sammenfald i varighed vindretning og vandhøjde bryder hul på depotet konsekvenserne for vandmiljøet lokalsamfundene og byerne ved vestkysten og limfjorden vil være meget omfattende folketinget opfordrer derfor regeringen til at indgå i en fornyet dialog med region midtjylland om fjernelse af giftdepotet idet der fokuseres på at udvikle dansk miljøteknologisk kompetence til brug andre forureninger således at transporten til og fra deponering i udlandet undgås endelig opfordres regeringen til at finde finansiering til at fjerne depotet

undersøge muligheden for finansiering

margrete auken har flere gange her på folketingets talerstol arbejdet for at få ryddet op på cheminovagrunden og har sådan set også lagt et ganske stort pres på

man i nitten en og firs gik i gang med den første oprydning så selvfølgelig har

tillid til myndighederne men myndighederne skal også nogle gange kigges over skulderen

set kæmpet for det hele vejen igennem grunden til at

har fundet på i går eller for en uge siden sf har kæmpet for den her sag lige siden det blev klart at der var en jordforureningssag i vestjylland og vi har faktisk taget det lange seje træk i kommune

vores tidligere miljøminister kirsten brosbøl også besøgt høfde to og fyrre under vores

socialdemokratiet er stærkt optaget af og hvis ikke vi gjorde noget og ikke gør noget så vil det være stærkt problematisk men vi gør

en af danmarkshistoriens største miljøkatastrofer heldigvis er vi blevet klogere

mere så der ligger selvfølgelig en regning

til hele samfundet som vi skal håndtere

det er så det vi er i gang med jeg skal være en af de første

selv om man ikke har et juridisk ansvar så har man et moralsk ansvar det er der også nogle i

er så ikke lykkedes helt for det bedste var jo selvfølgelig

og måske også bruge den her nye teknologi der findes til at kunne rydde op på stedet i stedet for at transportere over lange afstande så der er da rigtig mange ting men det er

der er sat i gang

dengang var at det er et anliggende for regionerne at rydde op efter cheminovaforureningen

staten har jo også en aftale med regionerne om at inden to tusind og nitten

skal dannes et overblik over den forurening der truer søer havne vandløb og så videre herefter skal staten og regionerne forhandle om hvilken forurening der skal ryddes op først

vi sikrer at vi løser de mest akutte problemer først socialdemokratiet mener derfor at vi bør afvente det arbejde for at sikre at vi anvender vores ressourcer bedst og hvor det giver mest mening derfor mener jeg at vi at ud fra det seneste svar til

kan forsvare at det blandt andet fremgår at regeringen og staten skønner at den såkaldte spunsvæg skal udskiftes tidligst hvert femogtyvende år der er taget højde

stormsikring under konstruktionen efter samme

princip som ved broer kystlinjen vil ligge fast de næste tredive år såfremt

og vi skal derfor være opmærksomme på at aftalerne netop bliver overholdt så

så kysten ikke eroderer endvidere fremgår det at spunsvæggen ikke har taget synlig skade og at det ikke siver fra depotet endelig overvåges området af både kystdirektoratet og regionen og der er derfor at vi

så på den baggrund mener socialdemokratiet at det giver mening at lade regionerne gøre deres arbejde færdigt og tage en drøftelse i to tusind og nitten

vi sikrer at vi anvender midlerne til at fjerne forureningen bedst muligt på den baggrund støtter socialdemokratiet sammen med venstre liberal alliance dansk folkeparti og

denne vedtagelsestekst som jeg nu vil læse op for folketinget med henblik på at den kan indgå senere i

anerkender at regionerne jævnfør jordforureningsloven har ansvaret for den offentlige indsats mod jordforurening folketinget noterer sig at staten fjernede størstedelen af forureningen ved høfde to og fyrre i nitten

en og firs i to tusind og seks indkapslede staten og ringkjøbing amt hovedparten af den resterende forurening folketinget noterer sig at region midtjylland vurderer at indkapslingen er tæt og kan holde mindst fem og tyve år endnu den løbende vedligeholdelse og overvågning af tætheden af depotet betyder at der ikke er en forureningsrisiko på nuværende tidspunkt klimaforandringerne gør det i forhold til kystsikring nødvendigt løbende at vurdere om depotet fortsat er sikkert folketinget noterer sig at regionerne har frem til to tusind og atten til at skabe overblik over hvor det er nødvendigt med en indsats over for de jordforureninger der truer overfladevand og internationale naturområder herefter skal staten og regionerne i to tusind og nitten

mange tons gift liggende i et depot lige ud til vesterhavet når man med klimaforandringerne ved at vi vil opleve voldsommere og voldsommere vejrfænomener som det kan være meget svært at forudsige konsekvenserne af og forudsige styrken af

egentlig bare gerne spørge ordføreren om vi ikke er nødt til herinde at påtage os et ansvar nu fordi risikoen simpelt hen er for stor og konsekvenserne hvis høfde to og fyrre bryder op

ekstreme vejrfænomener simpelt hen er katastrofale og det er en helt urimelig situation vi placerer en hel masse borgere i vestjylland

når vi har sat det arbejde i gang der skal munde ud i at

der skal være en ny forhandling omkring to tusind og

vi ser gerne en løsning og vi vil også gerne

der er flere der bidrager til fordi man i hvert fald som minimum har et moralsk ansvar fordi man ikke var klogere dengang

så mange tons kviksølv og pesticidrester og så videre ud i en

enige i problemstillingen men vi vil gerne afvente det arbejde

vi risikerer at den ekstreme vejrhændelse rammer som får det her til at kollapse og det kan være umuligt at forudse uanset alle de risikoanalyser der ligger det kan være umuligt at forudse at det vil ske

behandle det her område anderledes end alle mulige andre det danner også præcedens

fra de aftaler vi selv har været med til at lave

vi deler synspunktet om at det kan have meget meget alvorlige konsekvenser derfor

på vagt hele tiden og skulle der ske noget får vi indikationer af at der sker noget

understreger ministeren også at hvis man bliver ramt økonomisk som fisker eller lokalbeboer i området eller inde i limfjorden

som dem der har ansvaret

hænge lidt bedre sammen og udvise lidt rettidig omhu

bliver fiskeren og lokalbeboeren der i virkeligheden kan risikere at komme til at sidde med regningen

ikke er det på det andet punkt

yderligere så det ikke ender med at fiskerne og lokalbeboerne står uden nogen der i virkeligheden kan kompensere dem for

men dengang lavede vi jo den her aftale om at vi skal håndtere det på den måde

ikke holder at det begynder at sive eller nogle andre indikationer så er vi parate til at kigge på det igen med det samme men indtil da

lokalbeboerne i området eller inde i limfjorden stå med regningen hvis vi kommer til at opleve at depotet ryger i havet for det får voldsomme konsekvenser for deres økonomi jeg er helt sikker på herre bjarne laustsen ved at det her kan

vil vi meget gerne være med til at udbore frem til at vi kigger på det hele under et i to tusind og atten nitten

er massevis af forurening rundtomkring

over hele kloden og kan vi være med til at gå i front og finde på ny teknologi der kan håndtere

bragt til ophør på stedet så medvirker vi gerne

i området deroppe og lytter med

jeg synes faktisk at sf tager teten i det her på en rigtig fornuftig måde

lad os få en fornyet debat for nye oplysninger derfor kunne jeg godt tænke mig spørge

hen glemme fortiden og

for en sky der hænger over området deroppe lige nu hvad er det vi tænker når vi

det er at tænke hvad er det der skal være når vi har fået fjernet giften det

et helt område der er fastlåst i øjeblikket

med sognerådspolitik eller noget som helst andet vi er alle sammen og bør være optaget af hvordan vi kan få det løst

vi finde en kreds der nu vil være med til at betale fordi de også har et moralsk ansvar jamen så er løsningen jo betydelig lettere og det synes jeg

har alle sammen et ansvar men jordforureningsloven siger

er minimal i forhold til den gevinst

lokalsamfundet fremover skal det være en naturpark

et vækstcenter hvad skal det være lige nu er det et dødt område så mit spørgsmål er

både med at vores kyster eroderer og i særlig grad

så det rammer fuldstændig ned i det jeg gerne vil og jeg synes vi sammen skulle tage op og kigge

hvor mange meter der er fra

til oprydning og kortlægning af forurenede grunde og vi har i størrelsesordenen niogtyvetusind af dem forventer ordføreren at at man straks efter

og nitten vil kunne afsætte cirka halvdelen eller mere

årsbudgettet alene til den her forurening det er jo det der skal til

var forureneren der betalte så det kan sagtens være at det ender op med at der skal bruges

flere penge på det jeg håber jo så at den nye teknologi gør

ryddet op på stedet og få det håndteret således at det måske også bliver billigere så vi bruger vores ressourcer som jeg var inde på i min ordførertale bedst muligt i forhold til de opgaver vi står med på det her og en lang række andre områder

foruddiskontere hvordan det bliver men vi har altså lavet en aftale med regionerne

de lever op til når det så ligger på bordet

parate til at rykke på det det er der heldigvis noget der tyder på

derfor følger vi de spilleregler

regionen ville være i stand til at finde en hundrede og fem og tyve million kr

er ordføreren enig i at regionen ikke på noget tidspunkt selv vil være i stand til at løfte den økonomiske byrde og at det derfor er nødvendigt for staten at træde til med midler

at sørge for at de andre en hundrede og fem og tyve million

længere i den her sag hvis det var sådan at man kunne finde en fælles

appellere til at de andre

især ejerne der har et moralsk ansvar her

at sagen kan vente med at få en afgørelse

folketingsvalg skal jeg forstå ordføreren sådan at der ligger et tilsagn om

en socialdemokratisk ledet regering i to tusind og nitten så vil socialdemokraterne være indstillet på

at vi allerede kunne komme i gang med det projekt men det

jeg tror alligevel at der vil være en respekt for at når man laver en aftale med en region

holde den uanset om man i regering eller i opposition men hvis der ligger gode begrundelser for det

jeg sikker på at vi er i stand til at rykke

vi har fået en ny viden der gør at vi netop skal være opmærksomme på hvad der foregår deroppe

den viden ikke var til stede og det faktisk er derfor at

den situation vi har i dag

deponeret affald fra

og halvfjerds og

en og firs gik

affald tilbage plus syv tons kviksølv og det affald vi taler om er jo altså væmmeligt affald for

lidt bekymret så det

for sjov det her bestemt nej

så sker er at der kommer noget udsivning man finder døde ål kviksølvet ryger ud i fjorden

det gør man i to tusind og seks med en spunsvæg der går fjorten

rimelig dyb og med en membran oven på som er vandtæt og det gør altså at

det burde fungere sådan

det er så også det man måler deroppe

og set giftdepotet for

har man jo ikke noget problem med at gå der kan man sige hvis man er nervøs for at det falder i havet

dansk folkeparti synes er godt er at der konstant er overvågning

depotet deroppe jeg synes også det er fint at der er lavet den aftale at regionerne nu ser på hvad

altså med ministeren

gøres noget det er klart men vi har altså også en tiltro til at den vurdering der er af membranen af den spunsvæg og den vandtætte membran der foreligger lige nu fra regionen

tilslutter vi os selvfølgelig det forslag vedtagelse som vi har sagt ja

rundt om depotet så depotet de facto ender med at blive en ø så skal der ikke mange storme til før depotet går til havs er ordføreren opmærksom på at der er tale om tredivetusind

en lille smule svært ved at forestille mig at det kan blive en ø det her er et af de få steder på vestkysten hvor kystdirektoratet rent faktisk har tilladt en hård kystsikring altså med sten noget som jeg ellers plæderer for alle mulige andre steder sådan at vi slipper for at sommerhuse falder

er noget ekstremt kan man sige det er helt specielt

øje med at der ikke sker en udsivning og at kystsikringen holder jeg har meget svært ved at se

jeg har i hvert fald meget meget svært ved at se at vandet kan gå fjorten

dybt ned og hive en membran ud i havet

svært ved at forestille mig så skal der noget virkelig ekstremt til jeg siger bare vi skal holde øje med det og selvfølgelig skal der gøres noget hvis vi får den mindste mistanke om at der er

havet stiger det har man blandt andet også kunne opleve inde i

for en overhængende risiko for at det ender i havet

facto noget der kan minde om en ø og så løber vi altså en ekstrem stor risiko ved ekstreme vejrfænomener som vi ved der kommer flere og flere af som følge af klimaforandringerne og hvis først depotet bliver opslugt

står vi altså med en natur og miljøkatastrofe af meget meget store dimensioner så jeg kunne bare godt tænke mig at spørge ordføreren om hvis vi går den vej at vi kan se det sker og

sådan fra den ene dag til den anden når man kigger i vejrudsigterne

ved høfde to og fyrre holder kystdirektoratet og regionen øje med om den kystsikring der er netop omkring depotet holder

flere tons sten igen fordi det selvfølgelig skal holde

ryger det nogle gange over stenene og også hen over den membran

er lavet som så også skal være vandtæt

hvor det danner en ø og jeg har et indtryk af at både kystdirektoratet og regionen når de laver vurderingerne af den måde

ikke er nogen fare for at det falder ud i havet det må jeg

er politiker jeg er lægmand jeg er ikke fagekspert men det mener jeg faktisk kystdirektoratet og regionen og har noget fagekspertise

hvis der sker en ulykke som ikke er umulig at forestille sig er kolossale men hvis vi nu forestiller

et udtryk for at man i virkeligheden skubber ansvaret

og bringer hele befolkningen oppe

del af landet i en meget alvorlig risiko for at man pludselig står med en miljøkatastrofe som ikke kan forhindres fordi man ikke har foretaget den nødvendige forebyggelse i

i øjeblikket har regionerne gang i et stykke arbejde det afslutter de i to tusind og atten

vil staten og regionen sætte sig sammen og finde ud af hvad

er vigtigt at regionerne får tid til at afslutte det arbejde og at vi så tager en diskussion af hvordan pokker får gjort noget ved det her problem for det er selvfølgelig noget der skal

at selv om regionerne ikke foretog sig stort set noget som helst ved alle andre giftdepoter rundtomkring i landet

jeg høre ordføreren er ordføreren ikke enig at det bliver nødvendigt at skyde statslige midler i det her projekt

cheminova blev frikendt men det er altså aarhus universitet som fik

halvandet års tid siden hvor de solgte det og

så er

og der bliver tjent ganske mange penge at man så ikke kan finde to hundrede

der jeg tænker at man må sidde som nabo og synes det er rigtig mærkeligt at man ikke kan finde de her penge i fællesskab regionen

de samtidig også kan gøre noget for andre borgere i kommunen

er en ganske fornuftig tilgang

har taget det kan jeg så høre på ordføreren

synes jeg bare en pudsighed det er den ene ting en anden ting er at hvis fru ida auken syntes at staten havde et ansvar

kunne fru ida auken da fru ida auken var miljøminister i øvrigt så have prøvet at

det kunne man jo have gjort på det tidspunkt det gjorde man ikke

til at forsøge at få løst det i to tusind og femten det er

i området meget mere end historieskrivning om hvad

vi må da se at få løst det her problem

jeg synes som borger i danmark at vi selvfølgelig skal have fjernet det her på et tidspunkt derfor synes jeg også det er rigtig godt at regionerne

som gik konkurs mig bekendt er der ikke ryddet op der endnu jeg ved ikke hvem der så skal betale for det om det er regionen eller om det er staten

være rigtig svært at forudsige om sådan et depot kan holde så selv om eksperterne siger at det her

så er jeg i hvert fald selv meget i tvivl

vi ikke netop af den grund og fordi vi har med

tage et særligt valg her og vælge at komme med en ekstrabevilling så vi kan få

prøver på at gøre noget konstruktivt i forhold til de giftdepoter der ligger rundtomkring det betyder jo også uanset om man synes at stålvalseværket eller kærgård plantage ligger yderligt at

hvad kan man sige en stor storm ved vesterhavet der

gør at forureningen kan være farlig det kan være andre fænomener som som jeg ikke lige skal kunne sige noget om på stående fod men som kan gøre at selv en forurening inde midt i landet kan blive farlig

det er jo det vi skal håndtere og det er det vi skal diskutere

er cheminova selv der måler det synes ordføreren ikke det ville være rimeligt at det

var regionen eller i hvert fald en offentlig instans der

rent faktisk sker en større udsivning end den vi får at vide i dag

forestiller os at vi ikke skal tænke på pengene

at det nærmest er umuligt i den her sag er det så ordførerens opfattelse

burde gøre det nu altså få renset depotet op og få den her sky væk fra området

så få renset op nu og altså være forebyggende eller skulle vi stole på det vi har fået oplyst

er i tvivl om at det her kommer til at koste og så kan vi jo snakke

om det er regionen eller det er staten eller hvem det er der skal betale

altså i bund og grund kassetænkning det er skatteborgerne der kommer til at betale i sidste instans

er det regionerne der har ansvaret for den offentlige indsats mod jordforurening når vi ser på den konkrete sag med høfde to og fyrre

sørget for at fjerne størstedelen af forureningen og der sørges løbende for vedligeholdelse og overvågning af depotet i venstre mener vi at det er vigtigt

disse løbende vurderinger af sikkerheden omkring depotet for i venstre anerkender vi fuldt ud nødvendigheden af at der skal være et sikkert depot ikke desto mindre har region midtjylland vurderet at indkapslingen kan holde mindst fem og tyve år endnu og ligeledes vurderer kystdirektoratet at der pt ikke er nogen risiko for at depotet bliver skyllet ud i havet på baggrund af dette samt løbende vedligeholdelse og overvågning af høfde to og fyrre må vurderingen være at

sikkerheden er tilstrækkelig høj på nuværende tidspunkt desuden har venstre noteret sig at indkapslingen er bygget til at kunne tåle at blive oversvømmet regionerne skal frem til to tusind og atten finde ud af

nødvendigt at sætte ind mod forurening og når regionerne har skabt overblik over de nødvendige indsatser vil staten efterfølgende i to tusind og nitten drøfte og forhandle disse spørgsmål med disse ord vil

som herre bjarne laustsen fra socialdemokraterne har læst op på vegne af socialdemokraterne dansk folkeparti liberal alliance konservative

limfjorden og der står ikke hvem det så er

i de situationer derfor vil jeg gerne høre ordføreren hvem er økonomisk ansvarlig for at betale fiskerne for at betale de bønder og andre der lever af jorden af havet

at cheminova kaster en skygge

tænk nu hvis det koster arbejdspladser tænk nu hvis det

det dårligt for området så det jeg spørger om er kunne venstre og ordføreren være med til at hjælpe mig med når jeg indkalder til

borgermøder deroppe fuldstændig apolitiske jeg tropper ikke op i grønne bukser eller noget som helst at bryde igennem og få nogle folk til at komme ved at sige at det er okay at debattere det her der er ikke politik i

kan vi understøtte det her i lokalsamfundet så vi kommer væk fra den berøringsangst der er

venstre vi kan bare sige at venstre kan med til at understøtte

med den her registrering og klargøring til de drøftelser og forhandlinger der så skal finde sted i to tusind

grund til kan vi sige at piske en ekstra unødvendig stemning op

lille smule til det der er en faglig vurdering af

i det her der er fakta på bordet og vi går videre ad

ikke tør tale om det her og der kunne det hjælpe rigtig meget og det vil jeg så bare forsøge at tage fat i venstre

regionerne som har opgaven skal sørge for en registrering af de her ting og så kommer der forhandlinger

skred i sagen i den forstand at processen er sat på skinner efter aftale

skal heller ikke piske en ekstra stemning op på det men oplyse konkret og fagligt

at tale om syv ton kviksølv

jo også den gift vi taler om og som dansk folkepartis ordfører også var inde på er en meget meget slem og meget meget giftig gift

hvis høfde to og fyrre bliver opslugt af havet

efterhånden nærmest omkranser depotet vi

hvor den regning vi så hænger på som samfund og de menneskelige konsekvenser for alle de mennesker der bor i området er enorme

hvem er det der skal håndtere det hvis der pludselig opstår noget

og vi først tager fat i den når

først bliver taget hånd om om ti år femten år

og hvordan vil påvirkningerne fra klimaforandringerne være til den tid

de nye vejrforhold vi har med klimaforandringerne bekymrer det ikke

storme og vi ser stormene blive voldsommere og voldsommere så kan ordføreren ikke se

her er tale om en helt speciel situation

kræver at vi reagerer rimelig hurtigt og i løbet af få år finder nogle

skiftende regeringer ligesom følger det spor der ligger

deraf fremgår det jo også at regionerne nu har indtil to tusind og atten

at foretage den registrering der skal til og så får man så drøftelsen og forhandlingerne

er måden at gøre det på specielt når man på nuværende tidspunkt

forsvarligt ind så godt man kan med med

fjernede en del af forureningen samtidig med at forureningen under grundvandsspejlet ved høfde to og fyrre blev efterladt amtet og staten blev i to tusind og tre enige om at dele udgiften til etableringen af en spunsvæg rundt om giftdepotet

pesticidrester og syv t kviksølv indkapslet og der blev lavet kystbeskyttelse på havsiden af depotet i dag er vi blevet klogere vi har fået vedtaget en ny jordforureningslov og region midtjylland mener med rette at tiden nu må være inde til at få fjernet denne forurening det er samtidig ganske klart at det ikke er en opgave som regionen selv kan klare økonomisk som tilfældet også var i

må staten træde til på den ene eller den anden måde for at få sat skub i den her

regeringen argumenterer for at giftdepotet ligger godt der hvor det ligger

det er en underlig tankegang at ambitionen alene er at skyde problemet ud i fremtiden mens giften langsomt siver ud regeringen har åbenbart den tankegang at blot man forurener lidt ad gangen og skubber problemet til vores efterkommere

og sådan tænker regionen og de lokale borgere åbenbart heller ikke det er uacceptabelt at vi bliver ved med at skubbe det her problem foran os

fået en løsning da cheminova blev solgt vi kunne have valgt at bruge bare en lille brøkdel af de otte milliard

som salget af cheminova indbragte ejerne til medfinansiering af oprydningen men da selskabet auriga auriga solgte cheminova var vi vidne til et overordentlig uskønt forløb hovedaktionæren aarhus universitets forskningsfond indstillede sådan set at en del af indtægterne fra salget skulle bruges på at rydde op efter

cheminovas forureningsskandale men bestyrelsen i auriga gik imod hovedaktionæren og havde indsamlet underskrifter og fuldmagter

hovedaktionær vores alle sammens

spillede også en meget meget sørgelig rolle da de stemte imod

seks syv million kroner mindre hvis de havde støttet forslaget om at en del af indtægterne fra salget skulle bruges på at rydde op ved høfde to og fyrre for dette beskedne beløb kunne man have sikret den nødvendige samfinansiering med regionen jeg synes det er pinligt at alle danskeres pensionsselskab har spillet så trist en rolle i det her forløb og ikke har levet op til sit samfundsansvar enhedslisten foreslog også at vi skulle tage pengene til oprydning fra statens udbytteskat på cirka to milliard kroner ved salget men nej

er regionens og ikke statens ansvar lyder reaktionen jeg synes at sagen om høfde to og fyrre er et skræmmende eksempel på at alle ansvarlige løber fra ansvaret for at betale mens giften langsomt siver ud i vores alle sammens miljø og vores alle sammens natur det er ærlig talt på tide at denne flugt fra ansvaret stopper det er på tide at vi får taget hånd om denne tikkende bombe under vores natur og miljø ved vesterhavet der sætter borgerne i vestjylland i en helt urimelig usikker situation

opfordre at vi i folketinget er vores ansvar voksent så vi kan vedtage at pengene

skal findes de skal findes snart

findes hurtigt så vi langt om længe kan få ryddet op i fortidens synder

der er

på det her depot så når vi har den her debat i dag når diskussionen er rejst igen så er det jo fordi det haster med at få ryddet op så vi undgår

skyld sidste gang at problematikken

den tilbageværende forurening ved høfde to og fyrre på harboøre tange drøftes her i folketingssalen jeg forstår sådan set også

den bekymring der kan opstå når så store mængder farlige kemikalier er efterladt meget koncentreret på ét sted hvor de potentielt kunne udgøre en risiko for mennesker

som helhed men jeg forstår også på besvarelsen fra ministeren at forureningen er indkapslet efter alle kunstens regler blandt andet med en fjorten m dyb spunsvæg og en vandtæt topmembran samtidig er der jo så også blevet lavet en ret omfattende kystbeskyttelse foran depotet både indkapslingen og kystbeskyttelsen er bygget til at kunne modstå meget kraftige storme og også særlig voldsomme vejrbegivenheder med uheldigt sammenfald i varighed vindretning og vandhøjde

også forstå på ministeren at region midtjylland og dennes fagrådgiver vurderer at det er fuldt ud forsvarligt at lade det indkapslede depot ligge de næste mange år da der netop ikke er nogen risiko heller ikke voldsomt vejr

er liberal alliance meget indstillet på at kigge på fordelingen af den generelle rammebevilling til jordforureningsområdet og til regionernes arbejde med at undersøge og oprense jordforurening

også på jordforureningsområdet kunne afbureaukratiseres og effektiviseres i administrationen

sådan afbureaukratisering og effektivisering ville kunne frigive midler blandt andet til gavn for

de rigtig mange grundejere der i dag står ti til tyve år på venteliste til en oprensning via værditabsordningen og som for manges vedkommende er mere eller mindre de facto stavnsbundet til deres ejendom på grund af begrænsede lånemuligheder ved tinglyste forureninger på vidensniveau to vel at mærke konstateret forurening hvor der er en dokumenteret risiko for mennesker eller miljø liberal alliance mener at det vil

i værditabsordningen frem for en oprensning af et i forvejen sikkert depot vi mener desuden at en eventuel faglig vurdering ville komme frem til den samme konklusion

i liberal alliance har vi selvfølgelig også fuld tillid til at regionen varetager sit ansvar i forhold til monitering af restforureningen

gældende regler og lovgivningen helt generelt

til vedtagelse som tidligere er blevet læst op af herre bjarne laustsen

ordføreren ikke forestille sig at en virksomhed som

som har ekspertise på jordforureningsområdet som kan gøre det

kunne gøre det ved vesterhavet hvis de kunne få den her mulighed for at vise at de kan levere på deres eget hjemmemarked i forhold til en jordforureningssag

potentiale i det og kunne det ikke også være med til at opveje den eventuelle omkostning det så måtte være for staten fordi det på

og jeg tror måske at min fantasi

en kaliber jeg slet ikke havde forestillet mig dengang

yderst relevant at vi står her i dag

vi har en årlig ramme på fire hundrede og tyve

det er i mine øjne et ret

vi taler altså om niogtyvetusind

og alle de her grunde skal prioriteres inden for det her beløb og en oprensning af en grund kan jo koste fra få hundrede tusinde kroner til flere hundrede millioner kroner som det er tilfældet i den her sag

de andre store sager en særlig skalle

det vil jeg så sige nej det handler ikke om præcedens

sager det handler simpelt hen om at vi står i en ganske særlig situation ved høfde to og fyrre nu vi står i den situation

og at vi har et depot som bliver beskrevet som sikkert

helt sikkert det er supervigtigt at forstå at risiko

mulighed for at noget kan ske

hvis det går galt ved høfde to og fyrre

så voldsomme at jeg synes at det er

vi kan ikke klare den inden for den ordinære

i danmark ville koste os op mod femten milliard kroner og mange af dem ville det være

rydde op så det handler om at prioritere på jordforureningsområdet det synes jeg ikke der skal herske nogen tvivl om

vi bruger fire hundrede million kroner om året

ganske mange penge vi har også lagt det ud til regionerne

også at det er dem der skal prioritere når vi så kigger på den her sag med cheminova

to forhold som gør at den her sag

er altså uden sammenligning

vi kender i danmark for det andet

vejrtilstande det at det kan blive gravet ud

igennem det tredje forhold og det er ikke mindst lige så vigtigt for

at det er en skamplet der ligger på vores kyst i danmark det er ikke i orden at der ligger en kæmpestor forurening som staten har givet tilladelse til og endda været med til at skabe

jeg kan godt forstå at nogle siger lad os tage det i nitten når vi er klar det som har fået mig til

der blev tjent danske mange penge det er altså en lille smule oprørende at der i det forløb ikke kunne findes midler til at hjælpe regionen

selv om vi sad med regeringsmagten på det tidspunkt synes jeg der er en grund til at vi alle sammen kigger hinanden i øjnene nu og siger staten

vi må også kunne gå tilbage og tage diskussionen en gang til med de tidligere ejere og se om der er nogle ting i lovgivningen der står i

ansvar at de også skal betale en del af regningen så fra radikal side vil vi gerne og det har vi også haft diskuteret i

tidligere finanslove forsøge at finde pengene allerede fra to tusind og sytten og frem til at dække

det kan lade sig gøre så vi synes egentlig det ville være fint hvis regeringen ville tage sagen op en gang til og prøve at se om ikke vi kan finde sammen om at løfte det ansvar

jo på en måde alle sammen pådraget os en del af ansvaret også mig der selv har siddet som minister

og der blev givet en ekstraordinær bevilling til kærgård plantage jeg synes det kunne være fint hvis vi kunne snakke

og allerede begynde at sende nogle signaler på det her tidspunkt om at

hvad vi kan gøre nu og som radikal ved

flot af regionen at gå ud og sige at de er klar til at tage halvdelen af det her

pengene af på finanslovene fra to tusind og sytten og frem og prøve at gå ind i arbejdet og se om vi kan få de tidligere ejere til at være med

kan komme til at stå med ansvaret og forpligtelsen er altså et større skridt

kan kræve ting på finansloven men ikke skal have det hele til at hænge sammen så jo det synes jeg

allerede i vores regeringstid diskuterede om vi skulle finde pengene

men jeg kan fortælle at vi fra radikal side sådan set bag linjerne arbejdede for at finde nogle penge til det her

man har i en hvilken som helst given politisk situation på så også at finde pengene det synes jeg egentlig er det interessante her og jeg tror sådan set ikke der er nogen i den her sal der ikke også synes

vil vi være med til at finde de penge fra to tusind og sytten og frem jeg tror da ikke der er nogen tvivl om

til at gøre det er det altså mere forpligtende at udskrive regninger man tænker sig

ikke kan få nogle af de andre tidligere ejere som helt ubetinget bærer et ansvar

tage deres del og så er politik altså sådan at dem der

med regeringsmagten skal have det til at hænge sammen og det har jeg også anerkendt

er blevet diskuteret mange af de forhold som omhandler sagen

et par bemærkninger til noget af det der er

vurderingen med reference til to tusind og seks hvor man iværksatte

i to tusind og seksten har vi fået en ny vurdering

men det er det ikke i min verden det er det i regeringens verden det er tid til at lade de myndigheder der har ansvaret for det her fortsætte den linje de har lagt og det indebærer at der er en sikring der varer fem og tyve år endnu fru pia olsen dyhr siger også at ansvaret er overladt alene til regionen og cowi nej det ikke rigtigt i mit ministerium følger vi da naturligvis

hvis vi bliver anmodet om

fordi mine styrelser naturligvis også er opmærksomme på at der ligger en udfordring her alene hele kystbeskyttelsen ligger jo hos mit ministerium via kystdirektoratet

ikke regionen og det er heller ikke cowi alene som har ansvaret når det gælder hele det her felt

de betragtninger fru pia olsen dyhr har gjort sig på stedet men også på baggrund af billedmateriale at hele depotet risikerer at ryge i havet det synes jeg personligt er noget af en vurdering

foretage på baggrund af billedmateriale og sine egne besøg uanset om det er fire eller fem eller hvor mange det måtte være når man tænker på at vi lige har fået en konsulentrapport

siger at det kan holde de næste fem og tyve år er der så ændringer i klimaet der giver

storme større oversvømmelser eller lignende ja det er der og det forhold er alvorligt og det tager vi naturligvis bestik af og det indgår også i de overvejelser

som regeringen kommer til at arbejde med i to tusind og seksten

i min verden skal vi ikke have en fornyet dialog som fru pia olsen dyhr inviterer til

nyttigt og jeg har været glad for at høre de synspunkter der er blevet udtryk for i dag men jeg afventer den afklaring der skal være fra regionernes side frem til to tusind og atten hvorefter vi inviterer til

der i årevis havde jaget sagen og fru ida auken har jo også selv sagt her at det ikke var noget af det som fru ida auken nåede at gøre noget ved som miljøminister men det er altid glædeligt at man kan blive bekymret om en sag efterfølgende

ikke bare en ren afvisning af dialog fru pia olsen dyhr inviterede mig til at

og se på området sammen med fru pia olsen dyhr og jeg kunne jo

en sikkerhedsvest eller en badevest

pia olsen dyhr så ifører sig bikini

fru pia olsen dyhr kan jo stå på land hvis jeg skal bevæge mig ud i vand og godt nok har jeg en tro men jeg har ikke en tro på at jeg kan gå på vandet og derfor vil jeg naturligvis tage en sikkerhedsvest på hvis det skulle være nødvendigt

de betragtninger fru pia olsen dyhr har gjort sig herre jonas dahl som desværre ikke er til stede i salen i øjeblikket

det var i et spørgsmål til dansk folkepartis ordfører tror jeg at det var det er mig oplyst at det ikke er rigtigt det er regionen der foretager

men de analyseres på cheminovas laboratorier

et urigtigt analyseresultat med den risiko at de selv kunne opleve at der kom forurening i havet

der har været en række bekymringer fra alternativet og fra enhedslisten fru maria reumert gjerding fra enhedslisten

maria reumert gjerding dokumentere jeg har ikke på et eneste tidspunkt som miljø og fødevareminister udtalt mig om at det er acceptabelt at

vil meget se frem til efter den her debat at

fru maria reumert gjerding siger også at vi lader giften sive langsomt ud

også rigtig gerne have dokumentation for det er en meget alvorlig anklage

rigtig gerne have en grundig dokumentation for og så siger fru maria reumert gjerding at vi flygter fra ansvaret og intet kunne være mere urigtigt der ligger et ansvar hos region midtjylland det er hjemlet i en aftale og vi kommer ikke løbende ind fra højre som regering og fratager regionen det ansvar som de også rettelig

var noget af det andet der blev diskuteret

har ansvaret hvis det så skulle vise sig

for turismen for erhvervslivet

hvis der sker en kæmpe giftkatastrofe i danmark

vil et folketing jo forholde sig til det akkurat som man har gjort i relation til stormskader og andre ting betyder det at regeringen udskriver en check i dag på forhånd nej det gør det ikke regeringen bekymrer sig heller ikke på samme måde om at

vi tager det alvorligt

drøftelse med regionen og vi har fået en rapport der nu viser at der er sikkerhed for at det her kan holde de næste fem og tyve år fru ida auken kom med et overraskende synspunkt nemlig at man skulle tvinge virksomheder

virksomhed i det her tilfælde auriga fonden der har solgt cheminova

til at bruge penge på oprydning selv om det ikke er en del af nogen lovgivning eller nogen aftale

det kommer regeringen ikke til

regeringen kommer ikke til at tage sagen

før to tusind og atten gør det indtryk på os at der er forhold omkring høfde to og fyrre som er alvorlige det gør det bestemt jeg har selv ført dialog med

tilstedeværende på tilhørerpladserne jeg lytter nøje efter den billeddokumentation der fremlægges og derfor ser kystdirektoratet naturligvis også på de forhold der er omkring hele kystsikringen med de ord vil jeg gerne takke for en oplysende og god debat

hvad konsekvenserne kommer til at være for eksempel for fiskeriet for de mennesker der bor i området for turismen og andet hvis

der ønsker at høfde to og fyrre

økonomiske konsekvenser for fiskeriet og andre mennesker i området

helt helt urealistisk på forhånd at skulle lave en beregning af hvad det

af konsekvenser

skyller gift hele vejen ned ad den jyske vestkyst ja så får det en kæmpe konsekvens for turismen er det stillestående vejr efter at det eventuelt er røget i havet hvis det skulle ske ja så får det måske kun konsekvenser for turismen lige i området og der er ikke mange turister på rønland

et dejligt sted

er jo helt helt ukvalificeret at svare på fra min side og derfor skal vi

hvordan havet æder kysten

det er ministerens ansvar

kigger dem igennem kunne forestille sig at man tog nogle flere prøver nordpå

det er ministerens ansvar når man er miljø og fødevareminister i forhold til kystbeskyttelse det er ministerens ansvar

jeg opfatter ikke det her som så særlig en sag så staten skal gøre andet end det staten gør føre samtale med regionerne

varetagelse af det ansvar der er regionernes og i to tusind og atten på baggrund af de indrapporteringer der kommer fra regionerne påbegynde en ny forhandling i totusinde og nittende

som har ansvaret for om der eventuelt forsvinder gift ud af depotet det foretages der løbende analyser

i det tilfælde der måtte ske noget der kræver ekstraordinære foranstaltninger

må man forholde sig til det det gjorde man sidste gang man lavede spunsvæggen på grund af

tale med mine ministerkolleger om hvorvidt regeringen med de ansvarsområder vi har

men da jeg bor i et land som ordføreren i øvrigt også gør hvor vi har en interesse i at der ikke er sektorlignende forhold er det helt naturligt

lejlighed til at sige på mit partis vegne at vi naturligvis også tager situationen i forhold til høfde to og fyrre ganske alvorligt hvis depotet bryder sammen bryder ud i havet kan det have meget meget store konsekvenser for

naturligvis bør vi være utrolig forsigtige

better safe than sorry er nok et udtryk der passer meget godt i

af jordforurening lovgivningsmæssigt er regionens ansvar men jeg

mener vi også at staten har

i denne sag staten har selv været med til

bærer på den måde en del af ansvaret staten har så også været med til

at gøre rent så at sige ad to omgange men man er jo

det var vigtigt for os at det her med klimaforandringer blev skrevet ind i den vedtagelsestekst som vi står bag sammen med venstre og dansk folkeparti liberal alliance og socialdemokratiet

højde for at der er vejrfænomener vejrfænomener der ændrer sig vi får mere vind vi får

tæt også i fremtiden nu ser vi frem til at regionerne i to

den forurening som kan true overfladevandet og at der så i

sige fra det konservative folkepartis side at vi på ingen måde

det er svært for regionen alene at skulle løfte

jeg bare henvise til det min socialdemokratiske kollega sagde

på ny men i første omgang bliver vi også nødt til

som siger at det ikke udgør en risiko

at staten kan være med til at finansiere det her over en årrække i samarbejde med regionen og

skulle havne i vesterhavet så bliver det et problem for hele danmark det vil reelt

tålmodigheden hos visse partier er større end hos mig

er måske heller ikke min stærke side det der med tålmodighed men jeg synes

også at der er kommet nyt frem blandt andet i to tusind og femten da aarhus universitet valgte at

kunne bidrage til oprydning af grunden

at de billeder vi ser fra klimaforandringer er

vække opsigt jeg er glad for at ministeren siger at han også har et ansvar for at følge udviklingen med klimaforandringer for der er ingen tvivl om

høfde to og fyrre så står vi med nogle uoverstigelige problemer

vedtagelse jeg er glad for at alternativet radikale venstre og enhedslisten bakker op om

vi kunne lave den i fællesskab det er jeg rigtig glad for men jeg kan

folketinget

ikke fordi jeg vil have at ministeren skal rode sig ud i noget urealistisk men man kan i hvert fald diskutere nogle scenarier

det kan godt være det koster en hundrede og fem og tyve million kroner for staten at være med til at rydde op på den her grund men hvis vi ikke rydder op så kan de økonomiske konsekvenser være langt større derudover tror jeg det er vigtigt at få en meget saglig diskussion af de prøver der danner baggrund for at vurdere udsivningen fra høfde to og fyrre så vi alle sammen føler os trygge så

ved jo godt at havet er mere stille i løbet af sommeren så når man tager prøverne i september

kunne vi jo prøve at komme hinanden i møde så vi kunne få

tale problemerne op men jeg er interesseret i at få dem løst så tak for en god og grundig drøftelse

i sine afsluttende bemærkninger nævnte at staten også har et ansvar det synes jeg er godt

set muligt også at åbne for den diskussion

mange partier der har sagt alvorligt det har alle partier sådan set men de henviser til to tusind og atten og nitten når vi skal gøre noget ved jordforureningen

nogen hemmelighed tager høfde to og fyrre ganske alvorligt der er tale om en helt unik sag

vente til to tusind og nitten

jeg sige at jeg kommer tilbage i folketingssalen i hvert fald en gang hvert halve år med den her diskussion for jeg synes sådan set at vestjyderne fortjener at vi ikke glemmer dem

set en fælles forpligtelse jeg er sikker på at ministeren gerne

med mig til vestjylland også selv om han ikke skal regne med at se mig i bikini

men sammen med andre initiativer kan det være med til at trække i den rigtige retning i forhold til at få skabt et danmark i balance lovforslaget som vi

er en del af den målsætning

en del af målet med overflytningen af opgaver og fire hundrede og tredive årsværk fra arbejdsskadestyrelsen til

at væsentlige dele af sagsbehandlingen på sigt skal udflyttes til decentrale centre i haderslev og vordingborg lige så meget som vi støtter

er vi også optagede af at det sker på et ordentligt grundlag det gælder både i forhold til udflytningen af arbejdspladser men også i forhold til flytningen af de konkrete opgaver fra arbejdsskadestyrelsen til

institution arbejdsmarkedets erhvervssikring fra socialdemokratisk side har vi derfor efter at have læst lovforslaget og høringssvarene nøje en række spørgsmål og bekymringer som vi ønsker at få belyst i det videre udvalgsarbejde vi mener eksempelvis det er vigtigt at vi får garanti for at overflytningen af opgaverne ikke kommer til at påvirke sagsbehandlingstiderne negativt det er nemlig overordentlig vigtigt at vi får nedbragt den nuværende alt for lange sagsbehandlingstid derfor skal vi vide os sikre på at

en sikker drift af opgaven herunder må vi have en sikkerhed for at selve udflytningen til de decentrale centre ikke skal finansieres med færre medarbejdere og dermed længere

sagsbehandlingstider vi mener også at det bør præciseres meget klart at beskæftigelsesministeren fortsat har det fulde politiske ansvar for arbejdsskadelovgivningen

få klarlagt øvrige instruktionsbeføjelser desuden mener vi at vi bør kigge på om det er optimalt at arbejdsmarkedets erhvervssikring både skal have en afgørelsesmyndighed

under samme tag det kan umiddelbart give visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder det er blot nogle af de spørgsmål som vi mener

side håber vi at øvelsen med at flytte opgaver fra arbejdsskadestyrelsen til

herunder arbejdsmarkedets erhvervssikring kan bidrage til en god løsning på de problemer der har været

omkring sagsbehandlingstiden

udflytningen af statslige arbejdspladser

på en ansvarlig og forsvarlig måde derfor ser vi frem til at komme et spadestik dybere med lovforslaget

for hele danmark danmark må og skal være et sammenhængende land når statslige arbejdspladser primært ligger i hovedstaden

er det med til at skabe et skævt danmark et danmark der er knækket over i to det er på ingen måde hensigtsmæssigt og derfor har vi også i dansk folkeparti i flere år arbejdet for

flere statslige arbejdspladser fra hovedstaden

rundtomkring i danmark

er dette lovforslag også noget som vi i dansk folkeparti kan bakke fuldt op om for det er netop det vi har arbejdet

det ikke kun arbejdsskadestyrelsen der så at sige flytter flytter ud det er der også andre styrelser der gør men det må og skal være sådan at hele landet er et attraktivt sted

meget vigtigt at vi som politikere og som lovgivere

tager et politisk ansvar for at det netop bliver attraktivt at bo uanset om det

er i haderslev eller i silkeborg thisted holbæk svendborg nykøbing falster hillerød og så videre

er det også meget glædeligt at vi i dag behandler disse lovforslag

og hillerød

jo både l en hundrede og fyrre en hundrede og en og fyrre som vi her sambehandler er at oprette arbejdsmarkedets erhvervssikring arbejdsmarkedets erhvervssikring vil så modtage teknisk og administrativ bistand fra

skal fremover varetage

arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete

til erstatning med videre og udbetaling af erstatning med videre på erhvervssygdomsområdet det er endvidere vigtigt at pointere at disse lovforslag

i forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter arbejdsskadeforsikringsloven ligesom det også er vigtigt at pointere at det fortsat er beskæftigelsesministeren som har det øverste politiske ansvar for området

vi er i dansk folkeparti opmærksomme på at der på nuværende tidspunkt er problemer i arbejdsskadestyrelsen med for lange sagsbehandlingstider der er lige nu en stor pukkel af gamle sager som forståeligt nok har en betydning for den samlede og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid men i dansk folkeparti er vi af den opfattelse at det

og for borgere der har en arbejdsskadesag under behandling at opgaven fra den første juli overflyttes til

og derfor giver det rigtig god mening

arbejdsmarkedets erhvervssikring og i praksis kommer til at høre ind under

er vi i dansk folkeparti ikke i tvivl om at det vil løfte sagsbehandlingen og at man på

men vi er i dansk folkeparti utrolig opmærksomme på netop dette og vi følger op på det for at sikre at vi ikke får ekstra lange sagsbehandlingstider på den baggrund kan vi i dansk folkeparti støtte lovforslagene

haft flyttet for eksempel betalingscenteret under skat fra hovedstaden

det var med et utrolig positivt resultat og vi tror

det sagtens kan lade sig gøre at udflytte arbejdspladser

de skal virkelig ændres og det bør være det der

så vil jeg spørge ordføreren om hvad i alverden det er der gør at hun mener

skulle gøre det bedre end arbejdsskadestyrelsens meget rutinerede

som aldrig har rørt ved en arbejdsskadesag være bedre til at udføre det arbejde

sagt at der jo er noget særligt fagligt personale som skal behandle de her sager

må vi bare sige at de har vist sig særdeles effektive og professionelle i deres arbejde og derfor

i tvivl om at det vil have en utrolig positiv indvirkning også på det arbejde som kommer til

at foregå fremadrettet i forhold til behandlingen af blandt andet

kan ordføreren forestille sig at en virksomhed hvor man i forvejen har meget meget store problemer med urimelige ventetider og stress skulle omorganisere sig i første omgang og i anden omgang flytte

i betalingscenteret man blev halvfjerds procent mere effektiv så det

er begge en del af regeringens plan bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder den første oktober to tusind og femten fremlagde regeringen en plan for udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til hele landet statens organisationer løser jo opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele danmark og derfor skal opgaveløsningen ligeledes være fordelt i hele landet opgaverne skal løses effektivt og have en høj faglig kvalitet det er vigtigt planen er derfor at skabe en bedre geografisk balance i danmark som vil skabe mere nærhed til borgere og virksomheder de to lovforslag som vi behandler i dag vil ved overdragelsen af

ændre på myndighedsansvaret og varetagelsen af sagsbehandlingsopgaverne således foreslås det at der etableres en ny selvejende institution under navnet arbejdsmarkedets erhvervssikring som skal modtage teknisk og

de arbejdsopgaver som arbejdsskadestyrelsen og arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring i dag varetager vil således blive placeret hos den

institution arbejdsmarkedets

alle konkrete sagsbehandlinger herunder i relation til finansieringen af erhvervssygdomsområdet sagsbehandlinger af personskader og udbetalinger af erstatninger med videre hermed ændrer vi ikke på tilskadekomnes og forsikringsselskabernes rettigheder og pligter vi vil gerne sikre en effektiv og enkel behandling

borgere og virksomheder og en behandling som som har en høj faglig kvalitet

institution som kan varetage lige netop denne opgave dermed er vi med til at skabe et danmark i i bedre

går det stille og roligt fremad

så gerne en højere vækst og dermed skabelsen af flere arbejdspladser men det her forslag bunder jo

set grundlæggende i at vi mener at de statslige arbejdspladser skal fordeles nogenlunde ligeligt hen over landet og

sidste tre fire år

er brug for at kigge på det her på en anden måde

ud til tre nye destinationer

forstår jeg ikke den dybere klogskab i at flytte arbejdsskadestyrelsen til vordingborg og haderslev og hillerød

at gøre et par vælgere glade i de områder der findes jo ingen objektiv forklaring på

ingen overhovedet arbejdsskadestyrelsens

hvilket som helst sted i landet men de løses ikke godt i øjeblikket

ikke på grund af beliggenheden men på grund af at de sandsynligvis er overbelastet af arbejdsopgaver og belastet af nogle fejltrin igennem nogle år efter min bedste overbevisning ville det være bedre at løse de problemer først

jeg tror at selv den mest veldrevne danske virksomhed vil anbefale at

eksperimentere både med organisationen og med placeringen i landet hvis det gav noget at flytte en virksomhed

at vi koncentrerede os om én ting ad gangen eller rettere at ministeren koncentrerede sig om én ting ad gangen

var stemning for at eksperimentere med virksomheden

kan kun medføre én ting når man både vil

længere længere sagsbehandlingstider i de kommende år længere sagsbehandlingstider det antyder ministeren jo også

ja der vil komme længere sagsbehandlingstider de første par år

hertil kommer en stribe indsigelser fra nogle af dem som arbejder med det jeg er desværre belastet af

med arbejdsskader i femten år og jeg vil sige at det ikke er det nemmeste område at arbejde med sammen med a kasseområdet er det arbejdsmarkedets to

lytte til

kommentarer der er fra forskellige

at der er en sikker myndighedsudøvelse på området både i forhold til kvalitet og sagsbehandlingstid hvorfor mon de skriver det ja det er fordi det ikke klart fremgår af

her område danske arbejdsgivere finder det afgørende med et arbejdsskadesystem der fungerer ja det er klart

er betænkelige ved at der nu sker en udflytning af en statslig opgave

formentlig vil være forbundet med et betydeligt videns og kompetencetab der risikerer både at forlænge og fordyre

interesseret i at den er billig og også i mange tilfælde i at den er kort læg lige mærke til at det er dansk arbejdsgiverforening det er ikke en fagforening eller nogle der står venstrefløjen nær men lo for eksempel er skeptiske over for udflytningen af arbejdsskadestyrelsens opgaver til atp

der er noget galt her dansk metal er imod overflytningen af myndighedsudøvelsen fra arbejdsskadestyrelsen

fælles forbund er generelt imod

på nuværende tidspunkt sker en overflytning af myndighedsudøvelsen fra arbejdsskadestyrelsen

af arbejdsskadestyrelsens akutte alvorlige situation det er som om man vælger at se stort på det

her er en veltrimmet organisation lad os bare eksperimentere med den forsikring pension mener om overførslen af arbejdsskadestyrelsens opgaver til atp at

i væsentlig grad adskiller sig fra andre opgaver som atp

arbejder med det er relativt overskuelige og enkle procedurer de arbejder med det er ikke kompliceret arbejdsskadesagsbehandling som de sandsynligvis ikke

ved ret meget om det synes jeg er påfaldende

har ledt efter en saglig forklaring på at det skulle være atp fordi de er gode på ét område er der jo ingen ingen garanti for at de kan hjælpe

offentlig myndighedsudøvelse som arbejdsskadeområdet overdrages til den nye enhed og i praksis atps administrationsforretning endnu en gang

et meget meget følsomt område det er ikke bare udbetaling af penge som kan betales

mennesker der har

alene ventetiden gør dem sygere

og derfor er det et meget meget følsomt område der er mennesker i det her land

som mister huset som mister familien på grund af lange sagsbehandlingstider og usikkerhed omkring familiens økonomi når man er ude i sådan en situation det er barske vilkår og det er derfor der måske ikke bare kan snakkes om det som tal og noget praktisk vi kan eksperimentere med

avs beklager også at regeringen har iværksat overflytningerne

at splitte det op

finanssektorens arbejdsgiverforening siger at de finder det både ubegrundet og stærkt betænkeligt at en så stor del af det private arbejdsmarked ikke er repræsenteret i bestyrelsen det handler om hvordan man vil bygge den nye organisation op

øvrigt bede ministeren om at forklare lidt om hvordan vi klarer de der ting selv ankestyrelsen har

det kan alt i alt betyde tab af viden og kompetencer det kan betyde forlænget og fordyret sagsbehandling og der kan opstå en ansvarsforflygtigelse fra beskæftigelsesministerens side jeg synes det er tankevækkende i en situation hvor der er problemer i en styrelse

der er ikke lavet analyser over fordele

omkostninger ved udflytningen og det er også efterlyst i

ansvarsfordeling kompetencer retssikkerhed og aktindsigt kan vi ikke få det på bordet sådan at

har tænkt sig på det område

mener jeg det vil være enormt

eksperimentere med de arbejdsskadedes situation

vi kan ikke stemme for

det her lovforslag der er brug for at der sker noget

at det er der sådan set bred enighed om der er alt for lange ventetider i arbejdsskadestyrelsen i dag og jeg er helt enig med herre christian juhl i at det er et

i den forstand at det sådan set er med til at gøre folk mere syge og få folk længere væk

til at ske noget på det her område for os

at det her kan være med til at bidrage positivt til at man får

dygtige de har en

vi tror kan komme til stor gavn også på det her område og derfor

mere effektivt hvorfor lytter

til nogle af de der alvorlige indsigelser der har været om

fordyrelse og en forlængelse

tabe viden og kompetence når vi flytter en organisation som den her især når vi

i forvejen har der været store problemer med edb systemer

hele horisonten rundt at der kan forekomme tab af kompetence og viden gør det ikke indtryk at ministeren selv i et af svarene på spørgsmålene siger jo vi kan ikke lige med det samme forvente

tør have nogle omkostninger i starten kan man ikke ændre ting til det bedre på den lange bane

det er en vigtig opgave for os herinde nogle gange også at vise noget politisk mod og lave om på nogle ting vel vidende at der kan være nogle indkøringsvanskeligheder

vi forventer en gevinst på den lange bane og det er det ser det her som et udtryk for så deler jeg i øvrigt ikke ordførerens præmis om at man kan betragte arbejdsskadestyrelsen som en virksomhed i den forstand

nogle opgaver og hvis man vurderer at de ikke varetager de opgaver ordentligt og det ikke fungerer godt nok så må man jo lave det om på et tidspunkt

i alternativet

har ry for effektivitet effektiv sagsbehandling udflytningen

selv om der selvfølgelig skal meget mere til for at sikre vækst i provinsen og landdistrikterne på sigt jeg er selv valgt i nordjylland og hver eneste arbejdsplads der bliver flyttet derop bliver altså mødt med meget meget stor tilfredshed og glæde

der er dog en række spørgsmål som vi vil have bedre svar på i den kommende udvalgsbehandling der er en del skeptiske høringssvar i forhold til hvorvidt overflytningen af arbejdsskadestyrelsen til arbejdsmarkedets

gennem medarbejderflugt vi vil også vide mere om finansieringen af den kommende udflytning og vi vil sikre os at der i praksis opretholdes en politisk styring af den nye type aktører i forhold til retssikkerhedsspørgsmål klagevejledning og individuel sagsbehandling så alternativet kommer til at gå ind i udvalgsbehandlingen med et åbent sind

hos os er det de mennesker der er tilskadekomne der er helt i centrum det er mennesker der har krav på erstatning eller som venter på deres afgørelse i sager

meget meget stor betydning for deres familier hvis de her love ender med at gøre forholdene bedre for de mennesker hvis det er vores vurdering at det gør de for eksempel gennem kortere ventetid færre fejl bedre it

til at støtte det i modsat fald gør vi ikke for så synes vi

at det er rigtigt nu at omorganisere en gang til og så flytte

næsten kun kan gå galt det kan jo næsten kun skabe større problemer jeg kan ikke se bare

er at skabe profit selvfølgelig værdi men profit er en meget central ting det er vi jo ikke ude på at skabe her her er den værdi vi skal skabe

værdi for tilskadekomne borgere og det synes jeg gør virksomhedssammenligningen svær

vi vil vi vil ikke udflytte på baggrund af hvordan en privat virksomhed ville have fungeret vi vil udflytte og vurdere den her udflytning på baggrund af om den skaber værdi

det her er en styrelse og derfor spørger jeg

skal ledelse i enhver virksomhed

hvis man omorganiserer

verdenshjørner at man så får en bedre drift ud af det

min sunde fornuft siger mig at ja så skaber man tre andre problemer og så skal vi da lige love for at få lange

på en og samme tid vil regeringen oprette et helt nyt institut nemlig arbejdsmarkedets erhvervssikring overflytte sagsbehandlingsopgaver til atp

til tre nye byer for sf er spørgsmålet hvordan får vi behandlingen af arbejdsskadesager til at fungere bedre

naturlige svar vil jo være at styrke arbejdsskadestyrelsen med flere ressourcer ikke at nedlægge den og flytte resten til en ny organisation dele

med særlige kompetencer på det her område der en række forskellige bekymrede høringssvar jeg vil nøjes med at slå ned på et par stykker hk stiller et principielt spørgsmål om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgerne ved overflytning af myndighedsansvaret fra en offentlig myndighed til en selvejende institution dansk metal mener at der er risiko for at kvalitet og behandlingstider forværres

opsplitningen på flere geografiske enheder konklusionen fra dansk metal er at de frygter tab af

dansk arbejdsgiverforening er betænkelig ved

sandsynligvis i den her forbindelse vil være et betydeligt tab af både viden og kompetencer

jeg vil sige at der indiskutabelt er brug for et mærkbart løft når det kommer til at forbedre sagsbehandlingen i arbejdsskadesager både i sagsbehandlingstid og i kvalitet men når det er udfordringen

lovforslaget bare ikke svaret selv om jeg da vil anerkende at der bagved ligger nogle andre gode intentioner men hvis vi holder fokus på behandling af arbejdsskadesager

ikke se at det her lovforslag bringer os nærmere et

stå ved det når der kommer nogle konkrete forslag

men alle ved jo hvad det handler om det handler om at skabe den udflytning og så må man

personskader der i dag varetages i arbejdsskadestyrelsen

har vist at de formår at håndtere sagsbehandling sikkert og effektivt den erfaring kan sagerne på arbejdsskadeområdet drage stor nytte af i praksis

der skal varetage de overflyttede opgaver lovforslag

ramme for institutionen arbejdsmarkedets erhvervssikring får sin egen bestyrelse med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og det offentlige og arbejdsmarkedets erhvervssikring vil blive ledet af en direktør arbejdsmarkedets erhvervssikring bliver en selvejende offentligretlig enhed hvor forvaltningsretlige regler der gælder for offentlige myndigheder finder direkte anvendelse det gælder for eksempel forvaltningsloven offentlighedsloven persondataloven arbejdsmarkedets erhvervssikring vil modtage teknisk og

indeholder også regler om blandt andet revision og årsregnskab ligesom der er medtaget bestemmelser om beskæftigelsesministerens tilsyn med arbejdsmarkedets erhvervssikring overflytningen omfatter alle arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader personskader

der er udelukkende tale om

ændringer der lægges altså ikke op til ændringer af tilskadekomnes eller forsikringsselskabernes rettigheder og pligter efter gældende lovgivning arbejdsskadestyrelsen

behandlingen af klagesager efter

det er en opgave der ikke har sammenhæng med sagerne om personskader og denne opgave flyttes derfor ikke til arbejdsmarkedets erhvervssikring men overføres i stedet til styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering arbejdsmarkedets erhvervssikring overtager derudover også opgaver vedrørende finansiering og udbetaling af erstatning på erhvervssygdomsområdet og det er opgaver der allerede i dag administreres

arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikrings opgave med at vurdere om afgørelserne i erhvervssygdomssager kan påklages til ankestyrelsen flyttes dog ikke til arbejdsmarkedets erhvervssikring

udgangspunktet vil arbejdsmarkedets erhvervssikring sikre driften inden for de nuværende rammer det er dog op til den nye bestyrelse at fastsætte de fremtidige økonomiske rammer for arbejdsmarkedets erhvervssikring

oktober sidste år arbejdet på at forberede overflytningen målet er at overflytningen efter en eventuel vedtagelse af lovforslaget sker på en sådan måde at det understøtter en sikker drift til gavn for de skadelidte og at der sker en tryg overdragelse af medarbejderne det betyder at arbejdsmarkedets erhvervssikring indledningsvis vil varetage sagsbehandlingen fra arbejdsskadestyrelsens nuværende lokaler på østerbro derudover vil medarbejdere i arbejdsskadestyrelsen formelt

med henblik på at sikre at kompetencerne bedst muligt bevares på arbejdsskadeområdet mulighederne for

vil blive undersøgt med henblik på at udflytte væsentlige dele af sagsbehandlingen til arbejdsmarkedets tillægspensions decentrale centre i vordingborg og haderslev

er en del af regeringens plan om udflytning

derfor gerne endnu en gang takke for behandlingen af lovforslagene og jeg ser frem til en god

forkerte tidspunkt at gøre det her på eller den forkerte måde

og det gør det nok ja så tager man dem med er ministeren enig i at der er ulemper for de arbejdsskadede forbundet med at man omorganiserer på den her

vi er parate til at tage de ulemper

med så er svaret nej der er

at der er ulemper knyttet til de dispositioner vi foretager der er altid udfordringer når man ændrer nogle ting men det er min vurdering at det er påtrængende nødvendigt at ændre hele det organisatoriske grundlag og hele forretningsmodellen for arbejdsskadesagsbehandlingen

relativt enkelt område som er til at overskue

arbejdsskadesag er sjældent ligesom den man havde fat i for

dårlig kvalitet på grund af genoptagne sager og på grund af et fuldstændig kasseret it system haft den konsekvens at man arbejder med et sagsbehandlingsgrundlag der er flere årtier gammelt vi er stærkt udfordret og håndteringen af de udfordringer

efter regeringens opfattelse

taget bedst vare på ved at flytte institutionen til arbejdsmarkedsinstitutionen atp som både har kompetencer på disse felter og har professionalisme i at udvikle og drifte systemer af denne karakter vort mål at gøre tingene bedre og at få flyttet ting ud i danmark således at vi kan skabe et helt danmark vi mener naturligvis ikke at der er et punkt hvor det her er ringere end

i forbindelse med den planlagte overtagelse

udflytningen af arbejdsskadestyrelsen hvordan bliver rækkefølgen i det her hvor lang tid kommer

hvor er vi henne i forhold til den sikre drift inden der sker en udflytning

et nyt sagsbehandlingssystem det tredje er at det driftssystem vi har i dag

at arbejdsskadestyrelsen simpelt hen aktuelt ikke kan flytte nogen steder derfor skal den indtil videre blive boende hvor den bor men aktuelt flyttes ansvaret

således at man er i stand til at sammenkæde udviklingen af nye sagsbehandlingssystemer med vurderinger af hvordan et nyt it system skal opbygges således at man er i stand til at få udviklet og implementeret det

på basis af tilbundsgående analyser fra

så der er intet der kommer til at foregå hverken uovervejet eller over hals og hoved tværtimod mener jeg at vi har lavet en form for synergiløsning på nogle meget alvorlige problemer

til udvalgsarbejdet og der stiller vi op

det skal der selvfølgelig være klarhed over men jeg er overbevist om at

retssikkerhedsgarantier både forvaltningsretlige klagemæssige osv

således at der ikke er forringelser nogen steder

der er vandtætte skotter imellem drift og klageadgang og så videre derudover vil der være et årligt tilsyn fra beskæftigelsesministerens side både i henseende til sikker drift

i henseende til økonomi takster

hele landet også uden for de store byer men det er lige så

holdning at der skal være saglig og faglig fornuft i udflytningen og det skal kunne hænge økonomisk fornuftigt sammen vi er ikke tjent med at en udflytning betyder tab af faglighed og medfører mere bøvl eller bureaukrati eller at det kommer til at koste

de parametre gælder selvfølgelig også når vi skal vurdere det som er på dagsordenen i dag nemlig udflytningen af diis som regeringen foreslår dansk institut for internationale studier er en vigtig institution for dansk udenrigspolitik for udenrigsministeriet og for de mange aktører

som beskæftiger sig med det udenrigspolitiske arbejde porteføljen af arbejdsopgaver er bred diis betjener embedsværket

og samarbejder med med dem og andre centrale forskningsinstitutioner om at klarlægge og forske

aktuelle udenrigspolitiske udvikling og også den danske udenrigspolitiske situation diis formidler til den brede offentlighed det arbejde via omfattende deltagelse i danske og internationale

arrangementer og konferencer og diis har en omfattende

til ngoer tænketanke og forskningsmiljøer i danmark og i udlandet både selve myndighedsbetjeningen men også de mange seminarer med deltagelse fra politikere og

og ngoer og embedsværk

københavn hvor de fleste af aktørerne jo er placeret

fordi det netop er et spørgsmål om hvorvidt diis ved en udflytning kan varetage sine

har været omdrejningspunktet for de mange kritiske

været andet end kritiske

med en lang række spørgsmål som vi gerne vil have svar på før vi tager konkret stilling til udflytningen af diis vi har behov for at få mere konkrete oplysninger om hvor mange af diis centrale samarbejdspartnere som har hjemsted i københavn hvor mange fysiske møder der afholdes med de partnere vi må have klarhed over hvor mange høringer og seminarer diis afholder hvor hovedmålgruppen er aktører i hovedstadsområdet eller fra udlandet vi må have at vide hvor mange udlandsrejser diis medarbejdere foretager per år og hvor mange udenlandske gæster og samarbejdspartnere diis har besøg af i løbet af

vi må også have nogle nøjere beregninger af hvilke konsekvenser for rejseøkonomi og tidsforbrug en flytning af diis vil have så vi altså alt i alt får et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser og også de produktionsmæssige konsekvenser af forslaget flere organisationer påpeger at en udflytning af diis også vil få konsekvenser for

sparring og deltagelse i arrangementer mellem de nævnte organisationer og diis

vil vi gerne have ministeren til at svare på om han kan sikre at den vigtige vidensdeling mellem organisationerne og diis ikke kommer til at gå tabt i den her proces eller bliver svækket endelig peger flere

er en selvejende institution og at lovforslaget reducerer diis bestyrelses beføjelser i

instituttets placering man er bekymret for at en udflytning af diis kan danne præcedens for statens indblanding på andre områder når man nu har ønsket at lave en selvejende institution også det vil vi gerne have ministerens vurdering af samlet set er der set med socialdemokratiske øjne rigtig mange spørgsmål og alt for få svar fra regeringens side det bliver der nu mulighed for at få gjort noget ved under lovbehandlingen når vi har alle

er blevet placeret der og som agerer

aarhus med de store fordele der også er i aarhus i forhold til en nem adgang til medier nem adgang til billund lufthavn nem adgang til aarhus universitet og deres høje niveau

fungerer på i dag tværtimod og derfor er der også grund til at få belyst hvad konsekvenserne er ved at flytte det tror jeg også

af de eksempler herre michael aastrup jensen nævnte ville

vil vi gerne have undersøgt nærmere end det der ligger i regeringens må jeg nok sige noget sparsomme høringsnotat hvad konsekvenserne

københavn for at kunne få arbejdspladser som for eksempel de her forskningsarbejdspladser så

selv er valgt i jylland ikke enig i at hvis vi skal have stoppet den centralisering der desværre er inden for det her forskningsmiljø

ikke ske økonomisk for enhver pris jeg har jo set at regeringen af allerede har aflyst i hvert fald

eksterne og udenlandske

og så videre men det fremgår jo af de høringssvar der er kommet at der er stor forskel på

ser på de spørgsmål der blev stillet af den

vil svaret være at det bør blive i københavn derfor forstår jeg ikke hvorfor man ikke kan tage sig sammen og

er det faktisk fordi der til trods for at

stort set kun er kommet kritiske høringssvar

belyst sagen til bunds før vi

er ti tidligere udenrigsministre heriblandt nogle socialdemokratiske

er et sekund i tvivl om at det her er en dårlig idé alle udenrigspolitiske interesserede man taler med er ikke et sekund i tvivl om

diis i det arbejde diis går og laver

arrangementer og så videre og så videre

udenrigsministre har sagt om sagen det indgår

også at vurdere det her sagligt og fagligt er vi simpelt hen nødt til at have et bedre overblik over omfanget af møder

rejser og så videre og dermed også

konsekvens det konkret vil

at diskutere hvad der kan blive flyttet ud til

de ansatte eller institutionerne til kanonføde i vores valgkampe

bliver jo ikke skabt nye arbejdspladser man flytter dem

som regeringen har har foreslået men der er også

fald er et enkelt der er udgået af regeringens program fordi det simpelt hen var for dyrt men før vi tager stilling

få belyst sagen helt til bunds og det er uanset om der er tale om at flytte noget til den enes eller den andens

valgkredse synes jeg man må se helt bort fra i en situation som som den her og i forhold

kommer til at bruge forholdsvis mange flere skattekroner på at løse den samme opgave selvfølgelig er vi nødt til at kigge på

er der er diis hovedopgave og hvem det er man hovedsagelig samarbejder med

df lægger vægt på at statslige arbejdspladser finansieres af midler fra skatteborgere i hele landet og det er derfor kun rimeligt at arbejdspladserne ikke koncentreres i københavn men netop

man vil tage det nødvendige ansvar til glæde og gavn for østjylland

jeg

ringere og dyrere

trods alt bliver flyttet ud til provinsen er det så et mål i sig selv at

og så må man betale den pris

af statslige arbejdspladser nogen sinde og som en del af udspillet

at diis flyttes fra københavn til aarhus venstre gik til valg på at gennemføre udflytningen af statslige arbejdspladser

jeg kan konstatere at projektet er i god gænge

og tidligere regeringer har også med varierende held forsøgt at gøre det men aldrig lige så ambitiøst

en vigtig del af venstres projekt med at skabe et danmark som er i bedre balance

dels ved at der kommer en række nye stillinger til aarhus

at de største forskningstalenter

nu har muligheden for at blive i området i stedet for at være tvunget til at søge mod københavn

af statslige arbejdspladser har bragt sindene i kog det har vi jo også hørt i debatten allerede men kritikken af

kunne foranlediges til at tro her i debatten

blandt meningsdannere som enten bor eller har deres gang

omkring slotsholmen i resten af danmark ser man udflytningen

som en god idé ikke kun fordi det er rart med nye arbejdspladser men også fordi man ved at eksempelvis aarhus sagtens kan løfte opgaven

en meget højlydt kritik fra diis har det lydt at udflytningen vil føre til et videnstab

jo altså ikke glemme at det kan lade sig gøre at drive danmarks vigtigste eksportvirksomheder

grundfos danfoss og lego uden for københavn

at drive forskning og sikkerhedspolitik i danmarks næststørste by førnævnte virksomhedseksempler viser jo

kloge hoveder til stede og det

er blevet deporteret til bjerringbro nordborg

når man hører at vigtig viden skulle gå tabt hvis en institution flyttes uden for hovedstaden

meget sådan omfangsrige protest fra nogle

for at distancere sig fra de øvrige forskningsinstitutioner på det udenrigspolitiske område

de mest prestigefyldte universiteter og forskningsinstitutioner uden for hovedstaden jeg har allerede

ligger uden for hovedstaden

mange mange mange år og

pludselig skulle blive ramt af et stort videnstab

af diis og vi vil være positive

er heller ikke det relevante spørgsmål det relevante spørgsmål er

skulle flytte en velfungerende forskningsinstitution fra københavn til aarhus jeg synes nærmest det er en fornærmelse mod aarhus at regeringen åbenbart betragter landets næststørste by som udkantsområde det er da et af de mest velfungerende vækstcentre i landet de har jo velfungerende forskningscentre som de driver på landsplan dmu for nu bare at tage et eksempel og flere af landbrugets

der er lige omkring halvfjerds

personer som arbejder på instituttet de udgiver en lang række bøger rapporter artikler og så videre

som ligger hvis man kører i bil i hvert fald ret langt væk fra oslo

jeg står fuldstændig hundrede procent fast på det jeg hele

fra en by til en anden by hvor de i forvejen har et højt niveau

rejse til københavn hvis de ønsker

forskningsmiljø der er opbygget over mange mange år og flytte det bare for at

er jo ingenlunde noget udkantsområde

være en styrkelse af hele forskningsmiljøet og vi mener det alvorligt når vi siger at der skal være bedre balance inklusive i forskningsmiljøet derfor

hvis man flytter en velfungerende institution fra en by til en anden endda fra en storby til en anden storby så kan der kun være et argument

han er så begejstret

de offentlige institutioner være kanonføde

regeringens politikeres valgkamp det går ikke det kan vælgerne da gennemskue arbejdsløse

skal jo stå til rådighed og rejse mange mange timer til alle mulige mærkelige steder var det ikke en bedre idé at lave nogle nye arbejdspladser

med hvor jeg stiller op eller ej er jo så absurd

lad os holde os til fakta fakta er at aarhus er danmarks næststørste by fakta er at aarhus har

danmark i bedre balance i forhold til det sikkerhedspolitiske og det udenrigspolitiske forskningsområde

jeg støtter det helhjertet og siger at jeg synes det her er vejen frem

mål om at flytte rundt på nogle arbejdspladser der skal være sund fornuft i det det skal være sådan at det gør gavn for den pågældende institution at flytte den og det skal være sådan at den passer fornuftigt ind i det område som den kommer til uden at gøre større skade der hvor den kommer fra det er noget der siger sig selv

har arbejdet på i kolding blev lukket og rykket til københavn men men hvad er det det gør for institutionen det må

se på vi har en rigtig velfungerende institution hvad gør det ved den hvilke værdi giver vi den institution ved at flytte den hvorfor er det at det er så fantastisk at den skal ligge i aarhus og det er ikke på grund af hvad der er godt for aarhus eller for

det være lige så godt hvis ikke bedre

til aarhus og hvad mener jeg med det jeg mener

universitets forskningsområde på forhold til det udenrigspolitiske

og der er det altså ikke så dumt endda for at sige det ligeud hvis man så også går ind og siger at nu får vi et kanongodt samarbejde

så ikke alt centraliseres omkring københavn

samtidig med at vi også kan sige at diis kan være velfungerende i danmarks næststørste by en af de største

jeg anbefale det han kan blive meget klogere af det ja ja det kan

hvis man kommer ud til deres arrangementer kan man se at der er et meget levende udenrigspolitisk debatmiljø derude

der er korrespondenter fra

samlet et miljø som giver

hak opad her i danmark det mener jeg vi har brug for derfor er det virkelig hasarderet at ville ødelægge det der debatmiljø ved at flytte det til aarhus kan det genopbygges muligvis men det bliver slet ikke på samme niveau som

lad os bare tage bergen for at vi kan bruge det i en sammenligning

jeg gerne vide hvornår det institut er flyttet fra oslo til

flytning er det fordi det er flyttet fra oslo til bergen at der er kommet et fantastisk miljø eller hvordan hænger det sammen er der overvejelser om flytte det fra bergen til oslo

fantastisk for diis at flytte til aarhus hvis det kan holdes på

bedre balance i danmark

til aarhus så det er

med til at skabe en bedre balance her i landet

store og stærke fordele der er ved at ligge i

mener at vi skal støtte usaglige udflytninger jeg synes stadig væk at jeg mangler

skulle skulle være fordelen ved at flytte diis

overhovedet kan se nogen ulemper og så fik vi

på det med bergen som er nævnt som det helt store

hele handler om det handler om kan du bevare det samme høje niveau

derudover skaber det også en fordel for vestdanmark som helhed fordi du

tage til københavn

nej det skal jeg ikke jeg skal blive klogere

diis arrangementer har så god en kvalitet at man kan blive klogere af det en enkelt gang er jeg blevet inviteret til at debattere et spørgsmål jeg synes det er en god institution som

spiller en væsentlig rolle i vores debat

forsvar nedrustning udviklingsbistand og en hel masse andre områder

det også interessant for rigtig mange at have dem liggende meget tæt på sig og derfor er diskussionen også

få mest gavn ud af diis jeg synes at

som jeg har sagt tidligere i debatten her er langt under lavmålet når vi skal høre nogen snakke om

atomkraft hvor ingen ville have

år siden da nogle institutioner

lykkedes for diis at overkomme de problemer der var dengang og faktisk komme i en god stand det er også det

det virker lidt påfaldende når venstres ordfører så glad argumenterer for at det

arbejdspladser så må hans partikammerater herre henning christophersen og herre uffe ellemann jensen jo fuldstændig

herre mogens lykketoft udtaler sig

her situation vi har brug for diis jeg synes de fungerer godt her i byen og jeg synes også at det ser ud til at århusianerne gerne rejser hertil for at være med enten som ansatte eller som dem der lytter til de kloge ord når der er debat i diis det ser ikke ud til at være et problem vi skal vel heller ikke gøre det til et problem at en arbejdsplads ligger i københavn nogle arbejdspladser ligger fornuftigt i københavn fordi det er hovedstaden hvor parlamentet og en hel masse andre institutioner ligger

naturligt at nogle tilknyttede institutioner ligger der andre gange er det helt naturligt at arbejdspladserne ligger andre steder det er naturligt at der ligger nogle miljøarbejdspladser og forskningsinstitutioner omkring miljø og vandløb i silkeborg for eksempel jeg

nogen naturlig forklaring

der godt kunne flyttes andre steder hen jeg vil da vædde på at

godt kunne ligge i randers eller silkeborg eller esbjerg eller hvor pokker de kunne ligge henne men hvorfor skulle vi gøre det hvis de bliver drevet godt i aarhus og har en naturlig placering i det miljø der er i aarhus jeg synes der er gået inflation i det her og jeg vil gerne bede om at vi

er klogt

og hvis ikke det er det så lad os erkende at så kan herre michael aastrup jensen ikke nå sit

der er sund fornuft i og så må han prøve på anden måde at gøre det der er den

nemlig at skabe nogle nye arbejdspladser for når vi kommer

så er det først og fremmest fordi der er for få arbejdspladser til dem der gerne enten vil have

almindelig manuel arbejdsplads

det der er problemet vi har alt alt for mange der ikke har en arbejdsplads danskerne vil gerne flytte efter dem så derfor

været rigtig fint hvis regeringen havde brugt

fordele de her arbejdspladser og når de skulle tænke på

få landet i balance

muligheden for igen at have et institut for freds og konfliktforskning på et eller flere af landets universiteter det har jeg efterlyst flere gange

så vi igen kan være på højde med andre

rundtomkring for eksempel mistede vi i silkeborg politistationen det har givet os os nogle utrolig store problemer og hvis herre michael aastrup

upopulær på grund af den beslutning

ting altså når man flytter noget fra en by til en anden

det skal man da ikke være glad og hovere over hvis ikke man kan skabe noget andet i stedet for til de mennesker som nu engang ikke vil flytte med til aarhus eller randers eller esbjerg eller hvor

andre områder derfor tillader vi os at være nuancerede og sige det der er en god idé det der er en dårlig idé at udflytte diis er en dårlig idé hvor man laver rav i den og ikke

på en fantastisk god måde det er jeg ikke et sekund i tvivl om

er en rigtig fin ting at vi får skabt en bedre balance mellem de forskellige dele af

diis her i folketingssalen

i modsætning til alle de andre udflytninger hvor man kan gøre det uden at tingene skal i salen

til mange mennesker i danmark som er enormt trætte af mange af de beslutninger der træffes herinde på christiansborg

overordnede faglige mål og strategier for instituttets virksomhed og udvikling

og begynder at blande sig i sagerne

at vi så lige kommer drønende ind over og beslutter at nu

i skal komme med noget i skal levere et eller andet

udenrigsministeriet altså ikke særlig meget at byde på

ønsker selvfølgelig også at sikre gode muligheder for at bo og arbejde i hele landet derfor er vi heller ikke af princip imod

vi mener altså ikke at udflytningen af diis til aarhus den andenstørste by i danmark vil skabe en øget sammenhængskraft i vores land for os skal udflytningen af statslige arbejdspladser naturligvis give mening og derfor bliver vi nødt til at se på hvad det er for en rolle som diis spiller i vores samfund og hvor og hvordan institutionen bedst kan opfylde det formål diis er en væsentlig løftestang for en oplyst debat en afgørende aktør når vi skal have kvalitetssikring af politik og samtidig er det også et centralt

samlingspunkt for internationale diplomater og forskere fra hele verden diis fungerer som formidlingssted mellem ambassader politikere embedsfolk medier

der er et behov for at den helt særlige kombination af forskning formidling og policy ligger i københavn fordi det

er beliggenheden i københavn der gør den mulig samlet set får det danske samfund mest ud af diis hvis institutionen ligger her netop fordi de centrale aktører omkring og brugerne af diis er placeret i københavn som diis også selv skriver i deres høringssvar

matcher udflytningen ikke regeringens

ønske om at bringe statslige institutioner tættere på brugerne og derfor undrer det mig faktisk også at regeringen har valgt at pege på netop diis udflyttes diis

daglige kontakt til politikere embedsmænd samarbejdspartnere

det bliver logistisk kompliceret desuden er der et væsentligt økonomisk aspekt

koste op imod fire og tredive million kroner bare at flytte institutionen til aarhus og skal diis opretholde sin nuværende funktion og rolle

betyde yderligere omkostninger til transport logi og så videre desuden er det uklart om det vil være muligt at flytte de nuværende medarbejdere med og hvor hurtigt det vil kunne gå med at rekruttere nye medarbejdere til diis en sådan situation ønsker vi ikke og

for det her område så derfor tager det tid at rekruttere nye jeg mener derfor at diis bør blive i københavn her fungerer institutionen bedst og de brugere der er aftagere af diis forskning og ekspertise får allermest ud af det

sinde at diis får de bedste arbejdsbetingelser ligesom det ligger mig på sinde at frugterne af diis forskernes arbejde kommer videre ud til brugerne af

hurtigst mulige måde vi mener ikke det er en god idé at udflytte statslige arbejdspladser når det ikke bygger på rationelle argumenter og derfor kan vi ikke stemme for

nogle menneskelige omkostninger

andre dele af danmark så skærer man altså endnu mere

ungdomsuddannelser og andre væsentlige livsnerver

forsøge at sprede statslige arbejdspladser som vi har nogen som helst problemer med men der er tre grunde til at vi kommer til at stemme nej til det her forslag der specifikt handler om diis den første grund er

ikke se hvad den faglige grund til at flytte diis er aarhus er ikke et udkantsområde så for

det ikke en grund i sig selv der er et velfungerende fagligt miljø og som jeg sagde under mit spørgsmål

flere ordførere og mest tydeligt fru mette bock har

diskussion for os for os er det hvad man ødelægger af noget der allerede er og der er utrolig mange ting der allerede fungerer godt i forbindelse med diis og det tager tid at etablere den form for miljøer få dem gjort kendt også i udlandet

folk der bor i danmark folk udlandet og andre forskningsmiljøer

har altså lavet en konstruktion med

som handler om at når man skal have en slagkraftig forskningsinstitution skal den være sin egen som katten på vejen

og når det handler om forskningens praksis og udførelse

anden aften i finansministeriet udenrigsministeriet eller

går på kompromis med det frihedsprincip eller armslængdeprincip synes vi også

svært ved at se hvad man kan spare på det her tværtimod har det jo en omkostning at flytte

skal have øgede transportudgifter så både fagligt juridisk og økonomisk har vi svært ved at se ræsonnementet her og for os er det ikke en diskussion om københavn versus aarhus næh det er en fuldstændig stilfærdig argumentation

velfungerende fagligt miljø som hele danmark

dog ikke respektere det og hvorfor ikke glæde sig over det

det ligger langt væk og at man vil ødelægge

hen til det her sted og holde events kan ordføreren slet ikke se

jo ikke det samme som at der ikke allerede er et stort velfungerende

jeg har svært ved at se krisen i aarhus jeg synes aarhus gør det fremragende og jeg har stor respekt

udgangspunkt ønsker at ødelægge et andet velfungerende forskningsmiljø

og for mig at se handler behovet for at sikre at danmark ikke knækker på midten

at de områder af danmark det være sig i jylland eller på sjælland eller på fyn hvor der er mangel på arbejdspladser og ikke er vækst skal vi styrke men det er jo ikke aarhus aarhus er

hele problemstillingen her går jo på om man vil have et stærkt udenrigspolitisk forsknings og diskussionsmiljø i det her land det har vi ikke for meget af sammenlignet

sjældent meget kvalificeret

mange overfladiske argumenter og derfor har vi i den grad brug for at der er et sted hvor man kan gå i dybden med nogle områder hvor man kan bidrage med kvalificeret argumentation også i forhold til

er det en fantastisk god idé hvis man vil afsætte en formiddag en dag

en formiddag når man er herinde

ud til diis hvor der ofte er

med nogle oplæg og debat

forskere og så tager man hjem igen der er med andre

hen skabt et helt unikt miljø

derud af og til for at blive klogere derude det kan man bestemt blive

argumenter for det positive i at man skal flytte det her

op i aarhus og naturligvis kan man da det men hvorfor skal man

at undergrave ødelægge det der er bygget op

stor værdi af hensyn til en eller anden jeg vil sige ideologisk dagsorden som

hvor noget af det kan være fornuftigt nok og andre dele er mindre fornuftige det her

hører så helt udpræget til den

i aarhus såmænd også i esbjerg og i odense

begrænset til bestemte geografiske steder men som sagt handler det her ikke kun om forskning det handler også om den synergi der ligger mellem forskellige forskningsinstitutioner

forhold til dansk institut for militære studier der også er en vigtig samarbejdspartner i forhold til

behov for at vise at man også vil flytte ting

som sagt også være fornuft i det

af særdeles svag karakter

man har set det andre steder at det godt kan lade sig gøre javel javel javel men pointen her er jo

har et velfungerende miljø i københavn på et område hvor vi ikke er forvænte med velfungerende miljøer i det her land det risikerer man virkelig

at det kræver mod at sætte sig op imod partiet og kræve udflytninger fra københavn for den store prøve

det begynder at gøre bare en lille smule ondt blandt dem man åbenbart færdes blandt ved de forskellige formiddagsevents

i diis og som åbenbart synes at det er et stort problem

ikke slappe af når det handler om

tak så er

den første oktober to tusind og femten om udflytning af statslige arbejdspladser hvor vi på første side skriver de statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet og tættere på borgerne

derfor et historisk stort antal statslige arbejdspladser fra hovedstaden til de fire andre regioner i landet de statslige institutioner er sat i verden for at løse opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele danmark

er også korrekt at vi har flyttet statslige arbejdspladser til lemvig ribe

falster vi har også flyttet

mellemstore byer som sønderborg viborg og næstved

til universitetsbyer som aarhus aalborg og odense

statslige arbejdspladser skal være med til at understøtte både lokale regionale og nationale miljøer der ligger spredt i hele danmark

ganske glimrende nationale forskningskompetencer og jeg mener også at det er muligt at finde en klar forbindelse

er sådan at francis fukuyama besøgte aarhus universitet første gang i to tusind og syv hvor han var hovedtaler på universitetets første store

for konferencen og for aarhus at han vendte tilbage til universitetet som gæsteprofessor i perioden fra to tusind og ni

og elleve holdt han igen hovedtalen

årligt tilløbsstykke med deltagelse af hundredvis af fagfolk eksperter og forskere fra ind og udland sidste år

af en lang række forskere politikere meningsdannere og mediefolk fra ind og udland hvis

francis fukuyama eller bare frank

er amerikansk professor og en af verdens førende

sig i sin forskning med emner som demokrati statsdannelse politisk teori og sikkerhedspolitik emner som i meget høj grad overlapper det som diis beskæftiger sig med

debatten her har efterladt et indtryk af

muligt at bedrive god udviklingspolitik god udenrigspolitisk forskning eller formidling udenfor københavn det synspunkt

at det er muligt at gøre når vi så samtidig har et ønske om at statslige arbejdspladser skal ligge i hele landet og at en udflytning af diis til aarhus kan være med til at styrke det spirende udenrigspolitiske forskningsmiljø der allerede er så synes jeg der er god mening med regeringens forslag om at flytte diis til aarhus

aarhus i sådan et vakuum hvor der ikke i forvejen er forskning men vil indgå i et velfunderet stærkt og aktivt akademisk miljø et miljø som udover fukuyama løbende tiltrækker en lang række andre anerkendte danske og internationale forskere i januar deltog forskere fra blandt andet diis i et seminar om radikalisering og terrorbekæmpelse

være vært for en stor international fødevarekonference der blandt andet fokuserer på fødevaresikkerhed jeg er overbevist om at placeringen i aarhus og byens forskernetværk og mange faglige aktiviteter i høj grad vil understøtte diis arbejde

eksisterende

og forskningsmæssigt niveau og

er en stor del af diis forskning og analysearbejde helt uafhængig af deres geografiske placering i aarhus

meget aktiv og produktiv forskningsinstitution hvis medarbejdere ligesom andre forskere formidler deres arbejde gennem et hav af kanaler bøger artikler rapporter blogindlæg gæsteforelæsninger og så videre og så videre

medierne det kan foregå fra aarhus så vel som fra københavn og jeg mener derfor at skræmmebilledet om at diis

over instituttets internationale omdømme er stærkt overdrevet diis bedriver god og relevant forskning og efterspørges af mange og jeg

jeg overbevist om at diis ligesom enhver anden moderne forskningsinstitution eller enhver anden moderne organisation i det hele taget allerede nu varetager kontakten til deres brugere og samarbejdspartnere gennem meget andet end fysiske møder mail telefon videokonferencer med videre det gør sig så ikke mindst gældende

samarbejdet mellem diis og deres mange internationale partnere heller ikke den del af diis arbejde vil forandre sig fordi diis

omvæltning for diis medarbejdere

det

meget stor forandring for deres levevilkår med en flytning af diis til aarhus

ville enhver snak om udflytning af statslige arbejdspladser ikke give nogen mening og derfor er det et vilkår når man ønsker

udflytte statslige arbejdspladser at det også får en betydning for medarbejderne for deres familier og for deres omgangskreds

ikke udenom jeg tror alligevel på at diis

de grunde jeg har skitseret i vid udstrækning vil kunne varetage deres arbejde lige så godt

er klart at i en flytningsperiode

kalde et produktionstab men jeg tror det vil

opvejet af muligheden for at se på nye samarbejdsformer og gøre tingene på en anden måde end man plejer

ikke synes at diis gør det godt men fordi jeg tror det er godt for os alle sammen

besvaret undervejs nogle af dem er ret

andre organisationer ja

det her starten på en ændring

selvejende institution nej det er ikke

ændring af at man er selvejet jeg kan måske

diis blev ændret var i to tusind og tolv under den

socialdemokratiske regering hvor man valgte at lave en opsplitning af

blev delt op i henholdsvis institut for menneskerettigheder og

det blev på daværende tidspunkt ikke set som et brud på deres selveje at man fra politisk side valgte at beslutte

er heller ikke tegn på at vi nu vil starte en større indgriben i hvad de skal lave eller andet vi er meget tilfredse med det arbejde diis laver men vi mener bare at et tilsvarende kan laves fra aarhus og at vi som en statslig ledelse i folketinget og

hvor mange lønmodtagere der er beskæftiget har vi altså haft en stigning på toogtyvetusind så der skabes arbejdspladser det vi snakker om her er hvor i landet vi vælger at placere de statslige arbejdspladser der er til fru mette bock

vi har sådan set udflyttet

danida fellowship centre og vi mener at

skal udflyttes fordi der er nogle gode

udenrigspolitisk institut og forskningsmiljø

fastsætter hjemstedet men det er sådan at vi vurderer

beslutte at hjemstedet skal være aarhus ved at lave en ændring af den lov der ligger til grund jeg kan i øvrigt sige at efter hvad jeg har nået at gennemlæse nu

første anden og tredjebehandlingen

og sammenlagde institutionerne

blev til moderorganisationen bag diis inden den

ordet for jeg er sikker på at man ikke kan overhøre ham

to tilbage så kan herre søren søndergaard måske være vidne på at der dengang var en

en god idé at sammenlægge institutionerne herre søren søndergaards parti var det eneste parti der i sidste ende valgte at stemme imod hvorimod herre holger k nielsens og herre mogens jensens parti valgte at undlade at stemme jeg er rigtig glad for den varme strøm af glæde der

det blev etableret så håber jeg blot også må få en lille smule credit for at vi nu også foreslår at det kan ligge og leve et andet sted

er et spørgsmål om at vi gerne ser statslige arbejdspladser i hele landet

universitet vil være et godt og rigtigt hjemsted for diis og jeg er sikker på at selv om der naturligvis vil være omkostninger for de personer

vil det kunne indhentes af det samarbejdsmiljø der er omkring diis og at diis

til at besvare dem grundigt nok til at overbevise

det får vi ikke mere forskning af heller ikke bedre forskning der er vist ingen af os i den her sal der er i tvivl om at man

et godt stykke arbejde i aarhus

tvivl om at en del af

de faktisk samarbejder med folk fra aarhus når de laver

aalborg odense syddanmark og alle mulige andre gode steder og jeg har forstået på mine

et vilkår når man er akademiker at

ja man gør det faktisk for at få udfordringer og de mest spændende job

vane at sige at det skal arbejdsmænd og kvinder også gøre hvad i alverden er der galt ved at have den gode

aalborg og aarhus fordi vi mener at statens arbejdspladser skal være bredt repræsenteret i staten og så er der nogle ting som er

i et forskningsmiljø der glæder jeg over at aarhus har et forskningsmiljø der kan modtage og være med til at udvikle diis yderligere

kapaciteter på universitetsområdet det giver jo ingen

ikke mere i balance fordi diis ligger i aarhus ikke en pind det kommer heller ikke tættere på borgerne her ligger det tæt på to millioner mennesker i aarhus kommer

og halvtredstusind mennesker

på de universiteter for at sikre at der er attraktive

er attraktive vidensmiljøer og for at udvikle det der er og jeg er helt sikker på at aarhus kan skabe noget ny synergi sammen med

godt høre ministeren om ministeren er enig i at de primære brugere af diis er placeret

for at holde fysiske møder med lave konferencer for og så videre

der gives udtryk for

er placeret i hovedstadsområdet

om det er ministerens opfattelse sådan som der bliver plæderet for at det

en ekstra barriere for at lave forskellige typer af arrangementer selvfølgelig holde møder men også høringer events og så videre hvis deltagerne skal påregne en ekstra transporttid på fire seks

regeringen at der er et

diis vil være en længere afstand når de flytter til aarhus omvendt vil

og rigtig mange af diis kontakter dem de skal have til at komme

ret lang transporttid fordi de kommer fra et stort internationalt område for at deltage og være med derfor mener jeg ikke at det er en hæmsko for diis arbejde at det ligger i aarhus på trods af at det for nogle giver en længere rejsetid

er placeret i hovedstadsområdet

finde ud af at lave et aktivt og levende arbejde med at studere og udvikle internationale policy papers uden at det betyder at de skal ligge op og ned ad hovedstaden udenrigsministerium eller ambassaderne det tror

på den vægt som herre rasmus nordqvist ønsker

i aarhus der udvikler de kompetencer

i forvejen har så tror jeg bare

at diis vil blive tilført nogle nye impulser der gør at de ikke fortsætter som

ryste vores plejer af os og prøve at se verden med nye briller og derfor tror jeg det vil give nye impulser

noget et andet sted i danmark derfor valgte vi som tidligere nævnt over for fru mette bock at flytte danida fellowship centre

og så har vi vurderet at diis ville kunne passe godt ind

den første ordfører er socialdemokraternes

et af de mere udfordrende år i eus historie vi har stået ansigt til ansigt med alle de dilemmaer der er forbundet med krige og kriser når millioner af mennesker vælger at flygte det har sat vores evne til at nå fælles løsninger under massivt pres og i talende stund er schengensamarbejdet også under et alvorligt pres vi har i løbet af det sidste års tid set terroren i øjnene adskillige gange vi er stadig væk tynget af alt for lav økonomisk vækst og tilsvarende af alt for høj arbejdsløshed og kløfterne mellem nord og syd i europa og ulighederne mellem rige og fattige vokser sig stadig større vi er fortsat udfordret af ruslands bevidste provokationer mod vores grænser i øst og af de reelle trusler som det udgør mod vores naboer uden for unionen og problemerne med at få bugt med social dumping udgør stadig

en stor udfordring hvis de bærende principper om arbejdskraftens frie bevægelighed

til at etablere virksomhed i et andet land også i fremtiden skal kunne fungere

at forstå at mange af de enorme udfordringer eu i dag står med er internt forbundne

hænger sammen og grundlæggende findes løsningerne også kun i fællesskabet og gennem stærkere fælles

kan også kun løses ved fælles løsninger der er brug for at eu aktivt bidrager med mere og bedre hjælp i nærområderne der er brug for at eu sikrer de ydre grænser gennem hjælp og støtte til lande der tager store opgaver på sig

er brug for at vi sammen med landene i syd finder fælles løsninger der forhindrer at hele lande og regioner bryder sammen og knækker under presset det må være åbenlyst for enhver

ikke kan søge tilflugt i europa

gøre alt hvad vi kan for at finde løsninger på den korte og på den lange bane der kan forhindre denne massive flugt

men midt i alle de her kriser internt forbundne eller ej er det altså også vigtigt at

de positive ting med som man i fællesskab trods alt i løbet af året er nået frem til

eu eu at spille en meget aktiv og meget

klimaforhandlingerne i paris tilbage i efteråret

den almindelige betragtning er at eu rent faktisk var

udviklingen af nye værktøjer til at regulere finanssektoren i

fortsætter stadig i en positiv retning så vi forhindrer at en hel sektor kan hive vores økonomier og rigtig mange almindelige mennesker med sig i faldet

om energiforsyning og energipolitik rummer store muligheder for fremtiden

minder om at vi rent faktisk også bevæger

i en stadig mere positiv retning på en lang række meget afgørende punkter

havde vi jo som alle er klar over en afstemning om

skuffede og ærgerlige over resultatet

forudsigeligt nok meget meget svære

og vi forsøger også at evaluere resultatet alene i min egen valgkreds her i københavn er der mange forskellige typer nejer har jeg ligesom måttet

rundt og snakke med folk man har på den ene side folk som jo

som betragter sig selv som progressive mennesker men som alligevel har stemt nej

vi ikke havde medtaget forbeholdet om

indvandringspolitik og så har vi en anden type nej også

socialdemokratiske kernevælgere som i årevis

på partiet men som grundlæggende ikke mener at eu varetager deres grundlæggende interesser og som i det hele taget føler sig hægtet af globaliseringens

begge dele ting som vi er nødt til at

anerkendelsen fra de andre eu landes side

at vi ikke hele tiden og alle sammen i samme tempo skal arbejde os hen imod en stadig mere snæver union

komme til at styrke unionen

at vi også anerkender de rigtig rigtig mange mennesker på hele kontinentet som jo føler sig hægtet af udviklingen i europa

globaliseringen og af den økonomiske udvikling vi håber derfor

gå aktivt ind i diskussionerne omkring at begrænse brugen af skattely som der er brug for fælles europæiske løsninger

et problem som jo udfordrer hele vores evne til at finansiere vores velfærdsstater vi håber rigtig meget at regeringen vil gå aktivt ind i diskussionen

revideret udstationeringsdirektiv som jo hvis det lander

social dumping og andre former for

lønpres på især danske overenskomster men

vi håber også rigtig meget at regeringen sammen med os andre vil se positivt på det forstærkede samarbejde der

en skat på finansielle transaktioner i det kommende år jeg tror jeg

det britiske labour parti og deres leder som jo klart har kritiseret aftalen og

mulighederne for at sikre sociale vilkår

parlamentet til at lave den om

at vi og jeg roser den aftale handler jo mest af alt om

hvis vi skal nå fælles løsninger på alle de problemstillinger jeg tegnede op i

vi brug for at storbritannien bliver ved med at være i fællesskabet

vi kan bruge og tage med os i danmark og det er

det som min ros bunder i

er at storbritannien melder sig ud og det vil

men de har jo samtidig kritiseret den plan som

og derfor undrer det mig lidt

reaktionære premierministers

så ubetinget ros fra socialdemokratiets side det

over at det i det hele taget er lykkedes at nå en aftale som den britiske premierminister kan gå til valg med og forhåbentlig også vinde

vi mener at det er i vores alle sammens fælles interesse at storbritannien bliver

for krise i eu i de her år man kunne ikke finde en solidarisk løsning i grækenland men tævede dem

man kan ikke finde en ordentlig og demokratisk måde

flygtningeproblemet man tæver hinanden ved at bygge grænser op over det hele

fald socialdemokraterne os gennem årene burde være målet med eu netop solidariske løsninger fælles løsninger og den slags ting

england oveni

ministeren lægger op til når han laver den årlige redegørelse om eu hvad er det der skal til for at der kan skabes noget begejstring og opbakning til

endnu stærkere fælles løsninger på alle de spørgsmål som i særdeleshed

almindelige lønmodtagere rundtomkring i europa til

hægtet af lige nu danmark har jo desværre ikke nogen direkte indflydelse på

en politik man fører i eurozonen men jeg synes der virker helt åbenbart også efter

kom med sin rapport her for en en halv to uger siden hvor de peger på det at det ikke længere er nok hvis vi vil skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser at bruge pengepolitiske værktøjer

nødt til i europa at føre en mere lempelig finanspolitik et værktøj som jo i særdeleshed den tyske kansler ikke har ønsket at benytte sig

i stedet blevet sendt af sted med stadig

et interessant perspektiv ligesom

regulere finanssektoren

det handler om at skabe ordentlige forhold for lønmodtagere hvor en del af det

bliver dikteret til det jeg mener at eu via sine beslutningsprocesser

må arbejde med hvis de vil have et internationalt samarbejde som skal købes af befolkningen ellers sælger vi efter min mening

skabe fælles løsninger så

for sig selv så det vil sige at alternativet til ikke at forsøge med de meget vanskelige beslutningsprocesser der nu engang er at finde fælles løsninger

statsegoisme rundtomkring i europa det tror jeg ikke gør kriserne nemmere at håndtere og jeg tror heller ikke nødvendigvis at det

befolkningernes frustration

han kan elaborere lidt på

det ligger jo i givet fald i meget god tråd med den redegørelse som udenrigsministeren har leveret hvor jeg kan se

underlig måde at anskue partier

af kortuddannede og lavtlønnede og hvor det er man ganske enkelt føler sig hægtet af

set også føler at danmark har mistet selvbestemmelse og hvad ved jeg

også her i folketingssalen og i de enkelte partier må tage bestik af og diskutere

til at blive en del af europol

langt over en million mennesker satte i to tusind og femten kursen mod europa i håbet om en bedre tilværelse udviklingen tog i særdeleshed fart efter at den tyske kansler angela merkel i det tidlige efterår havde udstedt noget der lignede om en generel amnesti til alverdens forhutlede masser om at søge ly i tyskland som en anden moder teresa beordrede kansler merkel den ungarske regering til at afstå

mod til gengæld at lade tusinder og atter tusinder af fremmede med ønske om at komme til tyskland og skandinavien rejse gennem ungarn via hovedbanegården i budapest og til tyskland og videre derfra gennem danmark og til verdens humanitære supermagt sverige

i stedet for at forholde sig til det essentielle nemlig at standse tilstrømningen ønskede man i stedet at fordele sig ud af problemet under stort postyr og med protester fra flere østeuropæiske lande blev der vedtaget en midlertidig omfordelingsmekanisme til fordel for grækenland og italien omfattende

og tredstusind asylsøgere der skulle spredes ud over

de europæiske lande men østeuropæerne lod sig ikke knægte østeuropæerne havde i næsten halvtreds år stået op imod én totalitær stat der vil knægte østeuropæernes frihedsånd

lade sig diktere af en ny totalitarisme i skikkelse af en tysk kansler der i sit hjertes godhed ville påtvinge de østeuropæiske lande

at den grænseløse godheds politik var styrtet i grus så østeuropæerne sagde fra der findes ikke moskeer i vort land så vi vil alene tage imod kristne flygtninge lød det fra slovakiet den tjekkiske præsident milos zeman sagde det unævnelige nemlig at muslimer i praksis ikke kan integreres europa den ungarske premierminister viktor orbán havde på det tidspunkt opført den mur der skulle beskytte ungarns grænser mod en ny invasion fra sydøst polens regering har meddelt at man ikke ønsker at tage imod flygtninge man har nok at gøre med at tage sig af de flygtninge der kommer fra ukraine og slovenien begyndte at opføre et grænsehegn ved grænsen til kroatien

skælden og smælden fra den europæiske elite jean claude juncker besteg moralens høje hest

usolidariske over for de øvrige eu lande merkel krævede at østeuropæerne bidrog og federica mogherini plæderede for at der skulle være en plads i europa ikke alene til islam men endog til politisk islam eus elite har slet ikke fattet hvad der er på spil integrationsminister inger støjberg bedyrede i sidste uge der kun var én løsning på migrantkrisen at den skulle komme fra eu

række lande erkendt og det kan danmark lige så godt erkende først som sidst symptomatisk herfor er eus ageren i middelhavet eu er i praksis blevet menneskesmuglernes højre hånd når faldefærdige fartøjer opbringes på åbent hav ledes de sikkert i land i europa i et lønligt håb om at få tyrkiet til at spille med på eus violin

at asylansøgerne skal erstattes af tyrkere europa kan vælge enten en strøm af asylsøgere eller en strøm af tyrkere

tyrkiet leveret indtil nu stillet over for eus tandløse sabelraslen intet som i ingenting absolut ingenting tyrkiet tager eu ved næsen og det er paradoksalt nok samtidig med at

fartøjer der opsamler asylansøgere der kommer fra tyrkiet så vil de pågældende at dømme efter forsvarsministerens svar til undertegnede stille og roligt kunne sejles tilbage til tyrkiet eu står ydmyget tilbage i erkendelse af at eu ikke er leveringsdygtigt i løsninger har en stribe lande indført grænsekontrol østrig var således for nylig vært for et møde med en stribe balkanlande i forsøget på at dæmme op for flygtningestrømmen et møde som grækenland ikke var inviteret til det viser blot endnu en gang at når eu ikke virker

arbejder landene bilateralt på at finde løsninger der kan standse strømmen lad det være helt klart

man kan ikke fordele sig ud af dette problem hvis man alligevel insisterer

midt over ganske enkelt den treogtyvende juni stemmer briterne om hvorvidt de ønsker at forblive medlem af den europæiske union fra dansk side bør vi ikke blande os i debatten det er den britiske befolkning der skal træffe deres valg ikke desto mindre står vi i et vadested hvis briterne forbliver i eu er der håb om et reformeret eu et eu der levner mere plads til nationalstaterne et eu der erkender at der er visse ting

skal blande sig udenom ja faktisk langt det meste et eu der eksempelvis erkender at det ikke skal være en social union et eu der tager sporet op fra laekenerklæringen og begynder at levere magt tilbage til nationalstaterne i stedet for at kræve magt afleveret i strasbourg og bruxelles se det er et levedygtigt eu et eu der

spurgt vil møde modstand europas befolkninger er med få undtagelser ikke parate til at aflevere mere magt til eu i virkeligheden befinder eus varmeste tilhængere sig i dag i europas udkant på balkan drømmer lande som bosnien hercegovina albanien og kosovo om en fremtid som medlemmer af eu men handler

nej drømmen handler om noget anderledes håndgribeligt noget ganske nærværende og i sin essens nationalt ønsket om fremgang og økonomisk rigdom for disse lande i den resterende del af østeuropa er begejstringen for eu under kraftig nedkøling eu befinder sig i en skæbnetime hvor man skal vælge vil man overleve i en slankere og mere veltrimmet udgave der respekterer nationalstaternes særegenheder eller vil man gå under som det tysk romerske rige eu har bragt europa velstand og rigdom gennem etableringen af det indre marked nogle hævder at eu har bragt fred til europa man kan altid diskutere om det er sandt atlantpagten og usas dybere engagement i europa kan vel ikke underkendes en vis rolle heri

vil eus øjeblikkelige ageren i stedet bringe ufred til europa et eu der ikke kan sikre sine ydre grænser hvor fem tusind militante islamister ifølge europol har brugt migrantstrømmen til at komme til eu og nu angiveligt planlægger større terrorangreb i europas metropoler er et eu der svigter befolkningerne i udenrigsministerens redegørelse står der at to tusind og femten var det år der og nu citerer jeg med al tydelighed viste at vores europæiske værdier og samfundsmål kun kan forsvares og fremmes gennem et stærkt og resultatskabende eu samarbejde undskyld mig men hvor har udenrigsministeren befundet sig

det stærke og resultatskabende eu samarbejde som udenrigsministeren taler om hvor er forsvaret for vores europæiske værdier og repræsenterer eu overhovedet de værdier eu repræsenter snarere en slags politisk korrekthed på speed hvilket på passende vis kan forklare hvorfor det radikale venstre og socialistisk folkeparti efterhånden er de eneste forbeholdsløse klakører som projektet møder i denne sal

danmark kan kun redde sig selv vi kan lige så godt

ved at have storbritannien inden for eu end uden for eu

jeg lægger meget vægt på at david cameron tilkendegav at det her var første trin og at reformkursen for storbritannien ville fortsætte også efter et

storbritannien det lægger jeg vægt på for det er afgørende den her aftale er slet slet ikke nok det er ikke den der redder eu det der kan redde eu er en grundlæggende revision af eu

det var på et museum der handlede om vikingetiden og middelalderen de var ikke så glade for at høre det budskab man var lidt bange for danskere sagde hun

at briterne stemmer sig ud af eu det må vi tage stilling til hvis

at briterne skal have lov til at have den her afstemning

ville være lidt utidigt hvis vi kom med meget klare

så vil jeg i øvrigt sige at det er dejligt at vi

trods alt deler en forkærlighed for dublinia

sker der hvis englænderne stemmer nej jeg tror at vi

statsminister som tænker meget over de ting

helt naturligt at vi fik sådan en afstemning jeg har glædet mig i fire og fyrre år til at vi får den afstemning

fremstiller sig som kritikere og modstandere af eu om de også ville være med til

også to tusind og seksten ikke vil blive mindre begivenhedsrigt flygtninge og migrationspresset mod europa fortsætter

også presset på eus håndtering af situationen fortsætte grænsepakken og aftalen med tyrkiet vil forhåbentlig være elementer der bærer frugt i indsatsen for at få styr på situationen

vil det uden tvivl bidrage til at bremse den enorme strøm af flygtninge og migranter som har sat kursen mod europa om få dage er der topmøde mellem eu og tyrkiet og herfra vil vi

om samarbejdet også arbejdet med at skabe vækst og arbejdspladser i europa er fortsat højt på dagsordenen den økonomiske

som vi også kan læse i redegørelsen så småt ved at lysne men især i sydeuropa er arbejdsløshedstallene fortsat ekstremt høje europa som region og økonomi er fortsat udfordret af andre regioner i verden

generationer tilliden til eu samarbejdet er som følge af de mange kriser meget lav rundtomkring i europa gældskrisen i grækenland trak store overskrifter

eu har indtil videre ikke været i stand

mod europa men midt i al krisesnakken

hvor stor en succes det europæiske samarbejde er og har været hen over de seneste årtier

fokusere på alt det negative

det som ikke virker for der er

i eu samarbejdet mange af de ting som

fordi vi er begyndt at tage dem for givet

som en selvfølge helt unge mennesker i dag har slet ikke det historiske perspektiv med i deres verdensbillede og ser derfor ikke eu som det eu i sit udgangspunkt blev skabt til at være nemlig en fredsbevarende institution i europa

blandt de europæiske lande må i høj grad tilskrives eu samarbejdet jeg ved godt det måske lyder lidt som en kliché

jo ikke mindre sandt

ved forhandlingsbordet og vi er kommet tættere på hinanden gennem samhandel

at gribe til våben ved uenigheder det må da siges at være en kæmpe

velstand til os europæere udviklingen af det indre marked har haft en enorm betydning for den enkelte europæer det er over tyve år siden at det indre marked blev en realitet i nitten to og halvfems omfattede det indre marked tre hundrede og fem og fyrre millioner forbrugere og i dag omfatter det fem hundrede millioner forbrugere varehandelen imellem eu landene er også steget fra i nitten to og halvfems at udgøre otte hundrede

euro til i to tusind og tretten at udgøre to

milliard euro i samme periode tredoblede de europæiske lande deres samhandel med resten af verden alene i danmark er knap en halv million job relateret til det indre marked

indre marked som vi kender i dag eus indre

at blive opgraderet og blandt andet udviklingen af et digitalt indre marked rummer et kæmpe potentiale for den europæiske økonomi på fire hundrede og femten milliard

kroner om året

skabt uden det europæiske samarbejde når sankthansbålene den treogtyvende juni er ved at brænde ud langs de danske kyster

hvordan den britiske folkeafstemning om eu medlemskabet falder ud det har stor betydning for danmark

eller om de melder sig ud danmark har et meget stort interessefællesskab med briterne og vi ser ens på tingene i mange sager i eu regi danmark har også megen samhandel med briterne og det er endnu en grund til at håbe på et ja for briterne den treogtyvende juni som afsæt for afstemningen har briterne

til eu et af punkterne har særlig stor bevågenhed i danmark nemlig punktet om at kunne

børnepenge det står klart efter forhandlingerne i bruxelles

kun er briterne som kan benytte den indeksering men også danmark det er vi i venstre utrolig tilfredse med arbejdskraftens frie bevægelighed i europa er en positiv del af det indre marked men eu skal ikke være en social union og derfor skal

og balance i forholdet mellem vandrende arbejdskraft og adgangen til sociale ydelser i de enkelte medlemsstater det er i vores øjne ikke rimeligt at vandrende arbejdstagere kan sende en stor dansk børnecheck hjem til børn

eu land hvor leveomkostningerne

end her i danmark derfor er indekseringen en sejr for den linje som venstre har

for i eu regi en af de store knaster for danmark i to tusind og seksten bliver om vi kan redde stumperne og fortsat sikre danmarks tilknytning til europol venstre tager selvfølgelig resultatet af folkeafstemningen den tredje december til efterretning

skjul på at vi i venstre ærgrer os meget over at det blev et nej til den tilvalgsordning

vi ærgrer os endnu mere over at danmark ryger ud af europol samtidig har vi spillet os alle beslutningskompetencer af hænde

i bruxelles at bestemme ikke det danske folketing nejsiden garanterede under kampagnen at danskerne roligt kunne stemme nej

ja sågar garanterede faktum er at vi ryger ud af

og så står dansk politi

at få en parallelaftale med eu om at være med i europol

hele er at alle partier nu er enige om at det er en god ting at dansk politi er med i europol

derfor ved jeg at regeringen vil kæmpe med

aftale som muligt med eu om danmark

præget af kriser to tusind og seksten ser ikke ud til at være uden udfordringer

og med til at skabe en tryg og god ramme om det liv vi som europæere lever tilbage står at eu er en del af løsningen på mange af de problemer vi står over for i fællesskab

balance mellem et fortsat medlemskab af europol på ligeværdige vilkår med resten og samtidig med at vi også fik løst en lang række fordele

i forhold til de her pågældende retsakter så det vil stadig væk kræve en form for forhandling

sådan at vi sikrer at der er det nødvendige medlemskab

så præcis også det jeg nævnte i min tale at regeringen aktivt gør i øjeblikket vil det så betyde at det skal være en form for parallelaftale vil det så betyde

beslutning og derfor kunne vi også i valgkampen love at hvis der var det ønske fra et flertal i folketinget

afhængige af at regeringen rent faktisk kæmper for en parallelaftale og rent faktisk bruger de muligheder der bliver givet til at få en parallelaftale i stedet for

og den folkeafstemning har givet det resultat som den gjorde derfor synes jeg at det virker lidt mærkeligt at enhedslisten nu prøver at bagatellisere det hele og siger at det bare næsten kræver et telefonopkald for

enhedslisten har sagt at hvis befolkningen ønsker det skal

vi kommer ikke til at stå forrest i barrikaden

med europol men vi kommer til at deltage i debatten og vi kommer til at holde regeringen

kampagnen om retsforbeholdet i december så på den måde er

og det bliver spændende at se om de overhovedet vil

processen siden

at enhedslisten bliver ved med de her

at det bare er så nemt som man prøver at tegne et billede

været med i de retsakter og derfor argumenterede vi for et ja nu ved jeg at regeringen arbejder et hundrede procent målrettet for at få en løsning

hvor godt det går i eu

af venstre op til næste eu valgkamp

og det er jo fuldstændig rigtigt arbejdsløsheden faldt til under ti procent i eu som helhed hvis vi kigger på

for vi at eus møntenhed er euroen eus møntenhed ikke kronen eller pundet eller hvad det ellers

være eus møntenhed er euroen og det er eurozonen der er bundet af nogle ganske bestemte politiske retningslinjer som andre lande for eksempel storbritannien ikke er bundet af

er også faldet til under ti

den ligger i to tusind og femten på ti

hvad den lå på før krisen slog igennem

millioner af de arbejdsløse var under fem og tyve år fire

danmarks befolkning minus aarhus og en smule mere var uden arbejde i eu

fire lande hvoraf de tre eller

to er blandt de største i eu hvor man har en ungdomsarbejdsløshed på mellem en tredjedel og halvdelen eurolandene det er jo en katastrofe

udstille grækenland som et helt særligt tilfælde det er dér det går rigtig dårligt om end

fået deres kriseplan og de skal så være på vej ud af problemerne

nu er blevet iværksat på hundrede og en og halvfjerds procent af bruttonationalproduktet en gæld

hvor økonomierne generelt fremstod robuste

hundrede og fire og tredive

aviser for eksempel børsen investor den ellevte februar kunne læse at eurokrisen

man skriver eurokrisen banker igen på europas

med massive rentestigninger i sydeuropa

er under pres med stigende renter samtidig med at prisen på at forsikre sig mod en portugisisk landekonkurs stiger dramatisk den portugisiske tiårige rente stiger atten procent til en rente på tre

hvilket er det højeste siden juli to tusind og fjorten

og med risiko for at den krise man nu siger man er på vej ud af

virkeligheden virkeligheden er at det her har været den fuldstændig forudsigelige krise

blandt andet libyen med en invasion

så har man lavet nogle schengenregler

er at man siger

kommer ind i der skal påtage sig asylbehandlingen og den anden ting er at hvis

udviklede sig på via

stod til at tage hele flygtningestrømmen og bære den byrde samtidig kunne man ikke finde nogen løsning på

har der ikke været taget nogen initiativer heller ikke fra skiftende danske regeringer

set har været meget tilfreds med at det var placeret nede i sydeuropa indtil det hele brød sammen

vi da give tyrkiet tre milliard euro en og tyve

flygtningene væk fra os ligesom man i sin tid

finansministeren kunne jo redegøre for at der skam var en masse krav til tyrkiet

så de ville ikke få dem alle sammen på en gang og så videre

at tyrkiet skulle overholde menneskerettighederne

at de får bank af grænsevagter bliver bestjålet og sendt tilbage

nogen overraskelse jeg kan se at udenrigsministeren kender svaret han er allerede på vej ned

det vi gør nu herre udenrigsminister det spørgsmål som finansministeren ikke kunne svare på i går og som han bad os om at

er det spørgsmål som vi nu spørger udenrigsministeren om

menneskerettighederne i forhold til de flygtninge som kommer fra for eksempel syrien og hvad er konsekvenserne ved overtrædelser

grundlæggende opfattelse at vi bliver nødt til at begynde at diskutere et alternativ til eu

vil det måske være en automatisk reaktion fra kredse i eu at

til eu fordi den situation hvor eu ikke

på den baggrund får en folkeafstemning om danmarks placering i forhold til eu det siger sig selv derfor er det klart at vi ønsker en folkeafstemning

fuldstændig grundlæggende ændring af forudsætningerne for dansk eu medlemskab

selvfølgelig skal den danske befolkning så spørges påny

have forskellige holdninger til hvad man så vil opfordre til at stemme jeg har meget svært ved at forestille mig at det ikke fører til en opfordring til at danmark skal udmeldes

så man vender ikke ryggen til nogen fordi man ikke vil være med i den politiske klub der bygger på et ganske bestemt liberalistisk traktatmæssigt grundlag der hedder eu

men det er klart at hvis vi får en situation hvor storbritannien melder sig ud så åbner der sig nogle nye muligheder for eksempel

der hedder eøs som jo i dag består af nogle meget små lande og som er meget præget af at man bliver nødt til at overtage alt hvad der kommer fra eu få en ny vitalitet fordi et stort land som storbritannien og eventuelt danmark kan komme med i det

samarbejdet på nogle nye betingelser

det vil give nogle muligheder for at en lang række af de fordele som siges at være ved eu

skal have den diskussion om dansk medlemskab og det er ikke for at vende ryggen til nogen det er for at finde nogle bedre måder

okay i vil gerne køre videre hvis storbritannien da bliver og vi så stadig væk står tilbage så

syv og tyve lande hvis storbritannien vælger at forlade

seks og tyve lande ud over os så hvis de andre ikke ønsker at forandre det samarbejde skal vi så tage skridtet

skridtet ud af det helt alene

ikke om politik men eu traktaterne handler om politik

ændret problemet i eu er bare at de kan kun ændres hvis samtlige lande er enige

det skal ændres samtlige otte og tyve lande skal på samme dag være enige ellers er der intet der bliver ændret derfor bliver jeg nødt til at sige vi skal selvfølgelig ikke affinde os med at blive bundet ind i et samarbejde og en situation hvor vi ikke har nogen reelle muligheder

stærkere eu vi har brug for et eu til at skabe vækst og frihandel derfor støtter vi de fortsatte anstrengelser man gør sig i eu for at skabe en frihandelsaftale med usa og japan som det lykkedes med vietnam i to tusind og femten

hvilket betyder nye arbejdspladser og fører til øget tilgængelighed

flere produkter og lavere priser for forbrugerne

se ud over eus grænser for at sikre vores velstand fremadrettet ligesom frihandel også er et effektivt værktøj til at bekæmpe fattigdom i verdens fattigste lande vi har brug for et eu der arbejder for fred derfor støtter vi den aftale der blev indgået om irans atomprogram hvor eus høje repræsentant for udenrigsanliggender federica mogherini sad med for bordenden ved forhandlingerne ligeså er der behov for et fælleseuropæisk pres på rusland

europæiske naboskabspolitik med støtte til de lande der har været igennem kriser eller omvæltninger er væsentlig i forebyggelsen af ustabilitet samtidig er

og eus medlemslande store donorer af udviklingsbistand

stå sammen for at kunne styrke en udvikling imod fred

samarbejde har danske unge fået mulighed for at uddanne sig på tværs af landegrænser vi har kunnet flytte udenlands for at tage arbejde

at vi fjerner så mange barrierer og moderne stavnsbånd som muligt for den mobile internationale borger det skal dog ske uden at det skaber et pres på vores velfærdsydelser vi håber derfor at regeringen vil følge op på den aftale som de blå partier indgik inden valget sidste år

også uden for sit eget lands grænser

præget af europæiske udfordringer og kriser med risiko for at det lyder som en floskel

mener vi i liberal alliance fortsat at der er brug for en fælles europæisk løsning på immigrations og flygtningekrisen

selvfølgelig skal modtagerlande som grækenland italien og ungarn have støtte fra andre europæiske lande for at løfte denne fælles udfordring en anden helt grundlæggende udfordring er det store holdningsmæssige skel mellem den politiske konsensus her i folketinget og så danskerne generelt

til at afskaffe retsforbeholdet blev til et nej tak fra borgerne det er i sig selv et argument for at man fra de gamle partiers side

eller ukendt udfordring men vi har fortsat ikke ændret vores arbejdsgang derimod synes udviklingen desværre at gå i retning af

for at repræsentere danskernes holdninger og gøre dem gældende på det politiske niveau

for at turde åbne debatten op og brede den ud også imellem valg og folkeafstemninger

europæiske samarbejde over for en vanskelig fremtid og en flosset legitimitet

derfor at folketingets partier samles om en ny europapolitisk aftale at mandatafgivelse til ministerrådsmøder flyttes herned i folketingssalen

en åbenhed nogle vil sikkert føle det som

i en aftale fra to tusind og otte der er immer væk løbet en del vand under broen siden to tusind og otte både eu og danmark har ændret sig ja mit eget parti var endda et helt andet dengang lad os turde tage debatten om det europæiske samarbejde

jeg opfordrer regeringen til at åbne for en genforhandling af den europapolitiske

vi hilser det ligesom sidste år velkommen med folkeafstemninger om alle forbehold og ønsker også en folkeafstemning om bankunionen

vi håber de bliver i samarbejdet så vi sammen kan arbejde for et smallere men stærkere eu hvor det europæiske samarbejde ikke bliver bredere men stærkere og mere handlekraftigt på de områder som vil være i eus fokus nemlig fred frihed og frihandel vi skal ikke blindt følge en given vej hvor retningen er sat på autopilot mod stadig større integration på alle områder

lige så detaljerede nuancerede og skarpe i europapolitikken

i de debatter vi har om de hjemlige forhold kun sådan får vi et europæisk samarbejde der er stærkt og nærværende og som skaber merværdi for danskerne og europæerne for det kan eu

forhandlinger den aktuelle flygtningesituation som eu desværre ikke har adresseret i fællesskab i tilstrækkelig grad og ikke mindst de globale klimaudfordringer som vi allerede nu mærker konsekvenserne af og som vi kun kommer til at mærke endnu mere til fordi de tvinger os til at ændre den måde vi indretter

vende tilbage til men inden jeg når så langt har jeg lyst til at tage fat på et emne som jeg synes

hvad er danmarks visioner for fremtidens europæiske samarbejde for selv om ministeren var inde på mange ting i sin redegørelse fik jeg ikke rigtig en fornemmelse af hvordan regeringens overordnede vision og plan for eu samarbejdet ser ud

spørgsmålet er også om det ikke netop er det vi har brug for lige nu altså en grundlæggende diskussion af

vi vil med det europæiske samarbejde ikke bare hvad vi kan få ud af samarbejdet men faktisk også hvilke ambitioner og visioner vi ønsker at bringe ind i samarbejdet

i en mere bæredygtig retning det gælder både på det økonomiske på det sociale og på det miljømæssige plan men det gælder også i forhold til udbredelsen af menneskerettigheder og ligestilling

den stemme er der i høj grad brug for for eu er bestemt ikke ufejlbarligt

enige med både enhedslisten liberal alliance og dansk folkeparti eu både kan og skal forbedres men hvis eu ikke fandtes

vi efter vores mening nødt til at opfinde det for vi lever i en global verden og det er også derfor at vi i alternativet siger

at eu formentlig er den eneste organisation i verden der har potentialet til at føre an i globale reformer som kan skabe en seriøs bæredygtig omstilling og en positiv forandring på globalt plan men den forandring sker ikke af sig selv det kræver politiske prioriteringer og investeringer og det kræver lederskab fra progressive lande som danmark kunne være i to tusind og femten var det dog til tider svært at få øje på den progressive tilgang til eu som danske regeringer normalt har tag bare et presserende problem som vi i dag står over for nemlig flygtningekrisen

omkring seks tusind fem hundrede flygtninge strandet ved den græsk makedonske grænse fordi medlemslandene ikke kan blive enige om hvordan vi skal fordele og tage imod dem paradoksalt nok har eu ellers fremlagt en fælles fordelingsnøgle som netop er ja en nøgle til at skabe en mere fair fordeling ikke desto mindre var danmark beklageligvis et af de første lande til at afvise at tage aktivt del i arbejdet med at udvikle denne fordelingsnøgle og det viser meget fint at det ikke er løsninger vi mangler men derimod politisk mod og vilje til at tage løsningerne i brug at eu ikke har formået at løse opgaven skyldes derfor først og fremmest at lande som danmark ikke har vist sig villige til at tage imod de fælles løsninger

kommissionen blandt andet er kommet med i alternativet er vi bekymrede for hvad konsekvenserne af mangel på politisk lederskab og mod vil blive på sigt vi ser allerede nu at flere lande er begyndt at lukke sig om sig selv og det er en forkert udvikling to tusind og femten var et stort klimaår med cop en og tyve i paris som den helt store begivenhed desværre har klimaet ikke fået så meget omtale i regeringens redegørelse som det burde og det er en skam for klimasituationen er alvorlig og kræver både europæiske ambitioner og ikke mindst lederskab den verden vi overlader til vores børn og børnebørn vil være et produkt af de valg vi træffer i dag så i stedet for at skubbe regningen videre til de næste generationer skal vi udnytte cop en og tyve momentet til at skubbe samfundet i en anden meget mere ansvarlig

bæredygtig retning også i eu for vi har kun en planet a

nødt til at skrue op for ambitionerne i eu og i danmark hvis det skal lykkes at skrue ned for temperaturerne

skyldes ikke mindst den mangel på åbenhed der formørker forhandlingerne for på trods af at aftalen handler om stort set alt

så er forhandlingerne så lukkede og uigennemsigtige at vi ikke har kendskab til de miljømæssige sundhedsmæssige og sociale konsekvenser de kan få ligesom det er betænkeligt hvis aftalen betyder eksklusion af

eksempelvis udviklingslandene

adgang til de europæiske markeder det er ikke mindst alvorligt fordi vi ved at amerikanerne og deres interesseorganisationer presser meget hårdt på for at få lempet de europæiske miljø og fødevarestandarder

det er standarder som vi i alternativet

må ikke ske på bekostning af mennesker og miljø

vil vi gerne opfordre ministeren til at komme på banen og arbejde

gennemsigtighed i de her forhandlinger studierum hvor vi skal sidde og læse med gaffatape for munden er ikke nok afslutningsvis vil jeg gerne vende tilbage til min pointe om at det europæiske samarbejde ikke altid bør handle om hvad det enkelte land eksempelvis danmark kan få ud af det den diskussion handler alt for

om økonomi og snævre nationale interesser og den skygger for at eu er meget mere end det vækstprojekt som regeringens redegørelse beskriver og betoner eu var og er først og fremmest et solidarisk fællesskab og et fredsprojekt som ovenikøbet har potentiale til at blive en løftestang for en global grøn omstilling og derfor håber jeg også at den danske linje med at arbejde for et stærkere eu hvor man tør adressere de globale udfordringer genopstår så det europæiske samarbejde ikke forfalder til protektionistiske tiltag tiltag

vi står lige nu ved en skillevej ønsker vi at investere i et stærkt solidarisk og progressivt eu i et samarbejde der kan virke som et positivt modsvar på fælles globale udfordringer eller ønsker vi at sætte vores lid til nationale løsninger der kan risikere ikke at have den nødvendige gennemslagskraft og effekt som vi ønsker jeg håber meget at regeringen ønsker det første

valgte en regering som ønskede en anden politik end den eu dikterede så satte de en anden politik til folkeafstemning den fik et overvældende flertal på trods af at der bliver lukket for kassen og

kom valget så for den regering der var der enten bliver vi nødt til at acceptere eus diktater eller også bliver vi nødt til at bryde med eu

acceptere eus diktater og siden har der været massive nedskæringer endnu flere end der var før og der har været nød og elendighed men selvfølgelig også store protester og demonstrationer generalstrejker de største

hvad ville alternativet have gjort i den situation ville man også have gennemført nedskæringspolitikken over for den græske befolkning eller ville man have sagt nej til eu selv om eus beslutninger jo formelt set var

sige hvordan kan vi forandre eu hvordan kan vi demokratisere og skabe større gennemsigtighed

hele den proces omkring grækenland

tages beslutninger bag lukkede døre hvor vi ikke ved hvad der foregår hvor regeringerne dårligt nok kan få lov til at kommunikere men det foregår på embedsmænds præmisser så derfor er der behov for forandringer i allerhøjeste grad i den måde institutionerne

regering efter at eu forsøgte at presse præsidenten til ikke

som endelig kom til magten og den bliver nu stillet over for de samme eu krav og

mere er i forvejen eller skal man sige nej til eu

jo ikke vente ti år eller tyve år det er et svar her og nu

svaret er at træde ud af samarbejdet jeg tror at svaret er at kæmpe politisk for at gøre noget ved det

sætter foden ned hvad den græske regering åbenbart ikke gjorde nok i forhold til at de vil have den dialog med deres partnere

på på lukkede møder nej de vil have en dialog

skal flygtningekrisen løses er der brug for en langt mere aktiv og målrettet dansk udenrigspolitik den danske regering burde derfor have én afgørende prioritet lige nu at finde fælles løsninger på flygtningekrisen i eu så vi kan holde fast i både vores humanitære ansvar og vores mulighed for at bevæge os frit over europas grænser vejret bliver varmere og om få uger vil flygtningestrømmene op igennem europa formentlig

og danmark har et medansvar for at det sker vi kan ikke løse flygtningekrisen alene trods taler om behovet for en europæisk løsning på flygtningekrisen har svarene i danmark og en række andre eu lande indtil indtil nu været nationale i danmark etablerer vi grænsekontrol

vi indkvarterer dem i teltlejre og giver dem kummerligt lave ydelser at leve for alt sammen i et forsøg på at skræmme så mange flygtninge væk som overhovedet muligt det synes vi er uværdigt samtidig

er det også utrolig dyrt for den nationale grænsekontrol gør det markant sværere at rejse arbejde og handle på tværs af de europæiske grænser genindførelse af national grænsekontrol i hele europa vil alene i frankrig koste syv femten milliard kroner på kort sigt på lang sigt vil det begrænse handelen mellem landene

hvilket koster alene den franske økonomi mere end fem og halvfjerds milliard kroner alle ved at det hverken er let eller enkelt at finde fælles europæisk fodslag på dette område men netop derfor bør den danske regering melde sig ind som en del af løsningen danmark bør gå gå forrest

at gøre ord til handling alternativet altså ingen europæisk løsning er jo ikke noget reelt alternativ

vi alle faktisk er enige om i stedet for at ødelægge danmarks omdømme med annoncer i libanesiske aviser og konfiskering af smykker burde regeringen løfte blikket og bidrage til at løse flygtningekrisen danmark bør medvirke til at stoppe finansieringen af krigene i mellemøsten kontrol over de store flygtningestrømme vinder vi først når vi får stoppet de nuværende konflikter i mellemøsten krigene

alle komplekse i deres historie men

vidt omfang orkestreret finansieret og styret af store regionale magter i mellemøsten der finansierer deres involvering med oliepenge som vores import af olie og gas leverer herudover er der brug for at styrke eus ydre grænser og det vigtigste redskab er fælles europæiske modtagecentre og samarbejde om ordentlige og effektive

dette skal sikre en værdig behandling af alle og at vi fra starten kan skelne mellem flygtninge og økonomiske migranter så de førstnævnte kan hjælpes og de sidstnævnte sendes hjem modtagerlandene kan simpelt hen ikke håndtere det store antal flygtninge alene danmark burde derfor yde assistance til oprettelsen af en europæisk flygtningeudrykningsstyrke og europæisk grænse og kystbevogtning både i form af midler og personel det ville sende et stærkt signal om

at selv et lille land som danmark tør tage ansvar for og kan gøre en forskel i

til at skabe en reel løsning danmark burde også

for en solidarisk fordeling af flygtninge mellem landene det sender et helt utrolig dårligt signal når regeringen på den ene side erkender at en fælles fordelingsordning er nødvendig

på den anden side ikke mener at danmark skal deltage selvfølgelig kan og skal vi være med og hvis en fælles fordelingsordning ender med at erstatte de forældede ordninger vi har nu vil det i det hele taget ikke være muligt for danmark at stå uden for europa har brug for en fælles løsning på flygtningekrisen planen findes

er også helt afgørende for vores sikkerhed og samarbejde for radikale venstre er adgangen til miljøvenlig og sikker energi en forudsætning for det moderne samfund og for det moderne europa derfor er det så meget desto mere problematisk at vi på energiområdet ikke har et liberalt og velfungerende indre marked situationen er den at medlemsstaterne i det europæiske fællesskab hvert eneste år bruger flere hundrede milliarder euro på import af olie og gas fra lande som rusland og saudi arabien det har store konsekvenser på flere planer prisniveauet er for højt de fossile brændstoffer påvirker vores miljø og klima i den forkerte retning og endelig udgør importen en reel og meget alvorlig sikkerhedspolitisk risiko ganske små signaler om vores vilje til at reducere vores afhængighed kan få stor betydning for både energipriser og økonomi i de eksporterende lande hvorfor går danmark ikke forrest i eu og foreslår at udvide det sikkerhedspolitiske perspektiv i energiunionen til også at dække mellemøsten

være et tiltrængt og effektivt signal til de regionale stormagter det bagvedliggende formål med energiunionen er selvfølgelig at gøre europa uafhængigt af energiimport specifikt af ruslands gas fordi den er en langt stærkere og mere strategisk anvendeligt våben end krudt og kugler for den russiske leder vi kan ikke leve med at han sidder med nøglerne til hanerne og kan skrue op og ned efter behov og luner tilbage under

oliekrise tog vi i danmark en beslutning om at gøre os uafhængige af ustabile energikilder med energiunionen skal vi nu igennem en tilsvarende proces i eu hvor vi målrettet arbejder os frem imod at gøre vores fælles varme strøm og produktion uafhængigt af scenarier vi ikke selv kan kontrollere det kræver selvsagt solidaritet og et tættere energipolitisk samarbejde

haft i norden i mange år samlet set er det altså alt andet end ligegyldigt hvordan danmark lægger sin udenrigspolitiske linje i forhold til eu i almindelighed

henvisninger til selve redegørelsen

mere præget af holdningstilkendegivelser

egentlig forholden sig til redegørelsen

det er ikke noget problem det er ikke nogen kritik

for hvis man nu måtte mene at det jeg siger her

er blevet rejst så er det mere fordi det er hvad jeg sådan havde forberedt mig

i middelhavet i foråret to tusind og femten der er ikke umiddelbart tegn på at presset på eu vil aftage foreløbig og det har været et meget voldsomt pres over en million flygtninge kom ind i eu i løbet af to tusind og femten og hvis ikke nye tiltag iværksættes så forventes det samme antal i to tusind og seksten

for handling på højeste niveau det seneste år og det vil

med at være i det kommende år det siger lidt om situationen i eu at der sidste år blev holdt tolv møder i det europæiske råd mange af dem om

migration men selvfølgelig også

situationen i grækenland på eu plan er der igangsat en række tiltag for

og en med de afrikanske lande og midler til syrien og nabolandene er øget

nogle stykker dertil kommer de mere akutte indsatser i

til styrkelse af eus eksterne grænser og funktionen af

indtil videre har afgørende effekt på flygtningestrømmen der er fortsat brug for handling og ikke mindst implementering

også indkaldt til topmøde med tyrkiet den syvende marts

mellem stats og regeringslederne migration vil derudover være hovedtemaet på det sædvanlige forårstopmøde senere i marts der er ikke nogen nemme løsninger det står helt klart men der er behov for at finde europæiske løsninger på krisen hvis der skal dæmmes op for presset der er også brug for at finde løsninger der håndterer grundlaget for flygtningestrømmen altså hvordan vi får afsluttet konflikten i syrien

vi effektivt får bekæmpet isil

et andet gennemgående

tema i to tusind og femten er vedrørende den kommende folkeafstemning i storbritannien omkring tilhørsforholdet til eu den aftale der blev indgået på mødet i

i februar måned er god og et godt afsæt for den britiske folkeafstemning aftalen indeholder løsninger på områder som

mellem eurolande og ikkeeurolande konkurrenceevne bedre regulering og spørgsmålet vedrørende suverænitet herunder ikke mindst den styrkede rolle for de nationale parlamenter og en bekræftelse af fortolkningen af ordene en stadig snævrere union der er at finde i traktaterne fortolkningen er at en stadig snævrere union

det som landene vil og at ingen lande er tvunget eller forpligtet til hverken juridisk eller politisk at gå længere end det land selv måtte ønske aftalen indeholder også nogle løsninger på velfærdsområdet og på fri bevægelighed det er blandt andet blevet aftalt at det er muligt at indeksere børnechecken til eu borgere hvis børnene ikke bor i samme land som de forældre

optjent krav på ydelsen det er også aftalt at den meget omtalte metockdom fra to tusind og otte vil blive tilbagerullet det er ikke nogen hemmelighed at regeringen har bakket kraftigt op omkring storbritanniens bestræbelser i forhandlingerne der er mange grunde til det danmark og storbritannien har haft et historisk tæt forhold vi ser ofte ens på tingene hvilket i øvrigt er blevet bekræftet ved et møde med den britiske eu minister david lidington tidligere i dag og vi synes fra regeringens side at et eu uden storbritannien vil være et svækket eu økonomisk kulturelt og politisk den britiske premierminister mener at han med denne aftale kan vinde folkeafstemningen den treogtyvende juni det tror jeg egentlig langt de fleste danskere og forhåbentlig også alle her i salen håber på han kan et eu uden storbritannien er med danske øjne

kommer til at stå mere alene med vores synspunkter det ønsker jeg ikke og derfor håber jeg selvfølgelig på et britisk ja men selv om aftalen indeholder rigtig gode elementer der leverer løsninger på spørgsmål som vi fra dansk side har kæmpet for i mange år så

huske på at de vil bortfalde hvis det bliver et nej i storbritannien et nej vil også kaste eu ud i en endnu sværere håndterbar situation med et medlemsland der ønsker at forlade samarbejdet det er nyt territorium for alle og ingen ved hvad der præcist bliver aftalt

der er formuleret i runde vendinger sådan at den er brugbar for blandt andet danmark storbritannien havde brug for at blive nævnt eksplicit i teksten jeg ser ikke den samme grund til at danmark skulle være nævnt og få en særlig tekst på netop det område danmarks forhold til eu er allerede reguleret

er det desuden sådan at aftaleteksten udtrykker

det gælder også for danmark sådan har vi hele tiden fortolket traktaten og det gør vi stadig væk i det hele taget kan

de næste måneder blive ret afgørende for eu migrationproblemer fortsat økonomisk genopretning i grækenland og resten af eu skabelsen af vækst og beskæftigelse den britiske folkeafstemning samt indsatsen mod terror vil præge de kommende måneder heldigvis kan

eu har en god track record

lykkes den her gang vi står over for udfordringer i europa som intet land kan løse selv

ikke nationale tiltag der hindrer virksomheder i at sende varer over grænserne eller tiltag der skaber konflikter mellem nabolande uanset de mange dommedagsprofetier der er haglet ned over eu så må vi ikke lade aktuelle og ja store udfordringer skygge for de resultater eu har skabt eller glemme den betydning som eu fremadrettet vil have for danskernes velfærd og virksomhedernes vilkår utallige områder eu er uden sammenligning det internationale forum som vi kan bruge

fremme danske udenrigspolitiske interesser bedst og til at sikre de bedst mulige betingelser for danskernes velfærd vi er en lille åben økonomi og vores velstand skabes gennem samarbejde og samhandel derfor skal vi værne om et eu er i tråd med danske interesser og hele tiden sørge for at vi får det optimale ud af samarbejdet det er rettesnoren for vores tilgang til eu politikken både når vi er i medvind og i modvind jeg er ikke det mindste i tvivl om at et konstruktivt samarbejde er den bedste måde at sikre at danske interesser bliver tilgodeset derfor går vi aktivt og resultatorienteret ind

europæiske samarbejde men det betyder ikke at vi

et godt forslag ligesom

fra folketinget ikke nødvendigvis betyder

substans og ikke på dets afsender vi tror dog at det

danmark bedst at være der hvor beslutningerne tages derfor er det i vores interesse at stå centralt placeret i eu samarbejdet geografien her er væsentlig eu er og bliver vores nærområde vi ligger

det europæiske kontinent hvis man tager strækningen hele vejen fra svalbard ned til sicilien det er det område som vi handler mest med det er det område vi har mest kulturelt

eus udvikling er et godt eksempel på at vi bliver flere samarbejdet bliver bredere og de lande der ligger op til eus ydre grænser

ønske en drøm om at komme med i det europæiske fællesskab det er store ord men lad os en gang imellem

fri bevægelighed for varer tjenesteydelser kapital og arbejdskraft det indre marked er en af eus allerstørste succeser og et studie

stiftung viser at danmark mere end noget andet land

hvis man måler det i indkomst per indbygger faktisk er danmarks bnp per indbygger vokset med fem hundrede euro om året de sidste tyve år som følge af europæisk integration og det anslås at femhundredetusind danske job er direkte knyttet

medlemskabet også særdeles vigtigt for danmark eus forsknings og innovationsmidler udgør en uvurderlig og uundværlig del af det danske

det medlemsland der henter næstflest penge per indbygger til projekter gennem eus nye forsknings og innovationsprogram horizon

gode resultater der er over

titusind danskere der har benyttet det nye erasmus program i to tusind og fjorten

og mærkning af produkter medfører betydelige konsekvenser køb af mere energirigtige produkter i husholdninger erhverv og virksomheder har betydet en samlet energibesparelse i eu på hundrede milliard euro det svarer til omkring tre tusind fem hundrede kroner per europæisk husstand eu sætter standarden og leder på en lang række områder det gjorde vi også da verden mødtes ved cop21

i paris i december hvis ikke eu var gået forrest vil jeg vove den påstand at en global aftale var tvivlsom og helt sikkert mindre ambitiøs end det vi nåede

regeringen ikke blind for at områder hvor eu kan fungere bedre jeg har nævnt migration der er et godt eksempel

man tager fejl hvis man tror at eu bare en maskine der kører udad junckerkommissionen har siden sin start i to tusind og fjorten haft en ambition om at rydde op i de mange regelsæt så det bliver lettere at gennemskue forskellige eu regler og sikre at eu fremadrettet kun tager sig af det hvor der er en merværdi ved deres arbejde derfor kommer der ikke så meget ny lovgivning fra eu som vi tidligere

og det der kommer er langt langt mere velbegrundet end tidligere

jo klart at medlemslandene også har et medansvar for hvordan de omsætter ny eu lovgivning i deres egne lande det er en prioritet for regeringen at vise at vi implementerer eu lovgivning på den mest hensigtsmæssige og transparente måde hvor vi inddrager erhvervslivet og organisationer i højere grad eus indre marked er grundlæggende en kæmpe gevinst

sikrer lige konkurrencevilkår kombineret med et højt beskyttelsesniveau så vores nationale ansvar er at sørge for at vi ikke i implementeringen herhjemme pålægger virksomhederne flere forpligtelser end hvad der er nødvendigt det ansvar har regeringen påtaget sig og det står vi ved

enkelte kommentarer til nogle af de ting der blev taget op

ordførers ønske om at man skal køre en mere lempelig finanspolitik og jeg deler heller ikke herre søren søndergaards vurdering af at der er nogle lande som er i problemer for eksempel italien spanien grækenland fordi de er blevet presset ind i

den opfattelse som mange andre har at problemerne for lande som

i nogle tiltag og så ikke gennemført nok til at få sat gang i økonomierne

der har gennemført reformer fuldt ud

er lykkedes meget hurtigt at få sat gang

og gang i væksten jeg tror ikke på at

sådan som herre søren søndergaard lagde det frem jeg tror meget mere

er et bedre eu og det er det vi skal stræbe efter vi skal

som er relevant og nærværende som er arbejdsduelig og som tager sig af ting der flytter noget i borgernes hverdag jeg tror ikke at der er nogen

mere eu positive af symboler af hymner af markeringer eller af skilte ved vejsiderne jeg tror at man bliver mere eu positiv hvis man kan se at eu gør en forskel måske skulle vi

tidligere på hvor mange danske arbejdspladser der er afhængige

indre marked hvor meget eu har betydet i besparelse i forhold til energieffektiviseringer hvor meget eu betyder i forhold til øget

og jugoslavien er dybt taknemmelige

i år har fået af den ungarske regering og jeg synes en gang imellem at det er på sin plads at appellere til en lille smule historiebevidsthed også hos den ungarske regering

registrering inden for schengenreglerne

en nation at betale den gæstfrihed dens borgere tidligere har oplevet tilbage til andre mennesker der er i nød og jeg glæder mig over at vi ikke i danmark på trods af de udfordringer vi har fået med flygtninge og migranter

i to tusind og seksten eu er et projekt

danmark er en del af eu er et samhandelsprojekt et lige vilkår projekt

også borgerens forbrugerens og arbejdstagerens projekt og jeg tror at hvis man

at eu skal have en positiv klang i borgernes forbrugernes og arbejdstagernes

til hvordan samarbejdet er og hvor mange der har lyst til at være en del af

stor debat i storbritannien så jeg frygter lidt

debat jeg gerne vil have netop er vi skal med eu

som som ministeren selv var inde på så har regeringen nogen planer for hvordan man vil styrke den danske debat

her til lands så vi kan komme videre i vores arbejde

inviteret enhedslisten med

femtende marts der er stadig væk ikke nogen tilmeldte fra enhedslisten så der er plads endnu til at komme med så jo vi prøver at tage en drøftelse af

vi skal gøre for at brede debatten ud så debatten ikke bare er noget der foregår når vi har en afstemning et parlamentsvalg

anden tilfældig sag der popper op a la lakridspiber eller andet som

berettigelse skaber et billede af at eu blander sig i stort og småt

model hvor vi har en løbende konstruktiv

hvor man tager eus indre anliggender og visionen om eu op og drøfter og dér foregår der også drøftelser af hvor

råds møder hver eneste gang de har rådsmøder

har vi drøftelsen inden så vi er også

ganske godt tilfreds med at danmark ikke er en del af eurosamarbejdet

side to i andet afsnit mener ministeren at det er regeringens støttepartier altså dansk folkeparti og liberal alliance

storbritannien fra eu

stabiliteten det er et faktum

men det vil da påvirke stabiliteten hvis partier hvis mål er at tage lande ud af eu

må jeg konstatere at sådan som euroen har fungeret i de senere år har danmark haft en fordel ved at være uden for euroen jeg tror på at vi på lang sigt også i forhold til at have politisk indflydelse kan have en interesse i at være med men som det er i øjeblikket har danmark haft en økonomisk fordel ved

vil være med i europol eller ej hvis et flertal i det danske folketing

er det en rent ensidig beslutning om vi

være med i europol det er ikke noget vi skal spørge nogen som helst om det kræver

nu koster til et frimærke til et brev som vi skal sende ned til bruxelles det vil

så mindeligt om at spørge udenrigsministeren

er krav til den aftale med tyrkiet om tre milliard kr om at den også indeholder krav om at de ikke overtræder menneskerettighederne for eksempel i forhold til de flygtninge der kommer

er hvis det ikke

rigtig rigtig smukke ved den tilvalgsordning som

den daværende regering fik vedtaget nemlig at danmark

det er rigtig rigtig godt set fra den daværende regerings side at man valgte en sådan tilvalgsordning

hvis jeg havde mulighed for at stille spørgsmål den anden vej

ikke giver finansministeren en hjælpende hånd og svarer på spørgsmålet

udenrigsministeren til

så vil have mig til at gå på talerstolen for anden gang og tage den diskussion som udenrigsministeren lægger op til

der i aftalen med eu og tyrkiet ligger garantier i forhold til menneskerettighederne det tror jeg er et spørgsmål som jeg gerne vil

de sidste måneder har vi ovenikøbet oplevet en dramatisk forværret udvikling det er en situation som er præget af massive angreb på pressefriheden fængsling af

statsfjendtlig virksomhed trusler mod journalister og

vi har oplevet her så sent som i den forløbne uge eller var det i weekenden

en redaktør blev

oplevet hvordan det tyrkiske regime mere eller mindre direkte har understøttet islamisk stat

at nogle af redaktørerne blev fængslet fordi de dokumenterede hvordan tyrkisk militær havde sendt materiel til islamisk stat vi har selv oplevet hvordan man har

som så forsvandt til islamisk stat vi har oplevet voldsomme terroraktioner langt de fleste og de

har været rettet mod mod venstrefløjen og mod kurderne

tyrkiske soldater hvor der også var civile ofre vi har set overgreb på flygtninge der kom fra grænsen til syrien

set hvordan tyrkiets regering har gennemført trusler mod kurderne i syrien og ovenikøbet bombarderet kurderne inde i syrien altså inde i et andet land

så mange måder fantastisk land som tyrkiet

ryge ud i en borgerkrig noget som vi har advaret mod i længere tid

det er klart at i og med at tyrkiet er

en allieret til danmark i nato og i og med at vi har en række forbindelser også privilegerede forbindelser

er det selvfølgelig helt afgørende at vi også diskuterer en så alvorlig udvikling i et sådant land

fundamentale rettigheder rejses jævnligt i danmarks dialog

det er samtidig regeringens opfattelse at dialogen med tyrkiet om generelle politiske forhold i tyrkiet bedst varetages i fælles europæisk og internationalt regi her har eu en helt særlig rolle både igennem eus fælles udenrigspolitik og som følge af tyrkiets status som eu kandidatland hvilket gør eus udvidelsesproces til den naturlige ramme for en politisk dialog med henblik på tyrkiets opfyldelse og efterlevelse af europæiske standarder i sin seneste landerapport om tyrkiet

november to tusind og femten konstaterer europa kommissionen at udviklingen i tyrkiet efter vigtige fremskridt de foregående år det seneste år har været præget af stilstand og i visse tilfælde tilbageskridt herunder en forværring

og ytringsfriheden og mediernes vilkår sammenbrud af fredsforhandlingerne med det kurdiske mindretals repræsentanter og en forværret sikkerhedssituation relateret hertil politisk indblanding i politi og retsvæsen og et generelt nedsat reformtempo det udtalte rådet en meget klar kritik af

eus udvidelse en kritik som vi i forberedelsen til rådskonklusionerne fra dansk side klart bakkede op regeringen anser udvidelsesprocessen

dialog med tyrkiet på disse vigtige områder kommissionen anbefalede i november en snarlig åbning af seks kapitler i forhandlingerne med tyrkiet og et af disse

regeringen støtter idet vi fra dansk side særlig prioriterer åbningen af kapitel tre og tyve om domstole og fundamentale rettigheder og kapitel fire og tyve om om retfærdighed

der netop fokuserer på demokrati og fundamentale rettigheder med åbningen af disse kapitler der pt blokeres af

i tyrkiet ikke mindst

og mediernes frihed i tyrkiet går til kernen af det større spørgsmål om tyrkiets efterlevelse af basale europæiske standarder på centrale områder i relation til demokrati retsstatsprincipper og menneskerettigheder

kommissionens seneste landerapport at der er sket tilbageskridt med hensyn til forsamlings og ytringsfriheden inklusive mediernes vilkår i tyrkiet ikke mindst i forbindelse med parlamentsvalget den syvende juni

første november to tusind og femten forholdene omkring journalisters vilkår i tyrkiet fik for nylig ekstra opmærksomhed da chefredaktøren og en ledende journalist på den regeringskritiske avis

blandt andet spionage og propaganda til fordel for en terrororganisation fordi avisen bragte en historie

tilbageholdelsen og anklagerens påstand om livstridsstraf er blevet kraftigt kritiseret af eu

kendte fængslingen ulovlig og i strid med de to journalisters ret til blandt

sikkerhed hvorefter de blev løsladt af myndighederne anklagerne mod de to journalister består dog indtil videre

en sag som naturligvis vil blive fulgt nøje fra danmarks og eus side hvad angår mediesituationen i tyrkiet

danske naboskabsbistand støtter udviklingen af et uafhængigt åbent og frit mediemiljø

af et regionalt medie og demokratiseringsprogram formålet er at fremme demokrati og menneskerettigheder

herunder mediernes mulighed for at spille en aktiv uvildig og professionel rolle i udbredelsen af nyhedsformidlinger og analyser

opfordres til en afslutning på kamphandlingerne i det sydøstlige tyrkiet og en tilbagevenden til fredsforhandlingerne

de tyrkiske myndigheders foranstaltninger mod de medunderskrivende akademikere og klart påpeget at ytringsfrihed

centralt element i københavnerkriterierne som tyrkiet forventes at leve op til selve deklarationen fra de

afspejler desværre også at det kurdiske spørgsmål ikke bare er komplekst

sig ligesom andre lande ret til at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme i landet pkk har taget ansvaret for en lang række terrorangreb mod tyrkiet og tyrkiske statsborgere og har i den sammenhæng benyttet sig af blandt andet selvmordsangreb og vejsidebomber samt som noget nyt

operationer i både byer og bydele

periodevise udgangsforbud i visse byer omringet bydele under pkk militantes kontrol hvor myndighederne nægtes adgang og foretaget arrestationer af personer der mistænkes for at være medlemmer af pkk det er centralt at sikkerhedsmyndighederne i den proces

af terrorisme siden december to tusind og femten har de tyrkiske sikkerhedsstyrker gennemført operationer

i det centrale

isolerede områder som autonome kurdiske kantoner den niogtyvende januar i år meddelte premierministeren at sikkerhedsoperationerne i silopi er tilendebragt og at området er citat

og ifølge premierministeren havde de tyrkiske

kontrollen over hovedparten af distriktet sur

så længe det er nødvendigt for at udrydde pkk militante i de sydøstlige områder og ifølge tyrkisk presse er byen idil

og en by i mardinprovinsen de næste mål for sikkerhedsoperationer mod pkk fra international side

understreges behovet for at alle parter deskalerer konflikten og genoptager fredsforhandlingerne snarest muligt

holdbar løsning på det kurdiske spørgsmål i tyrkiet

kamp mod terrorisme fuldt ud skal respektere

forpligtelser under international ret herunder i relation til menneskerettigheder og humanitær ret fra regeringens side har vi selv løbende og med eu klart opfordret til en hurtig tilbagevenden til fredsprocessen

over en negativ voldsspiral i konflikten imellem tyrkiet og pkk

i tyrkiets militære modsvar på pkks terrorhandlinger regeringen er i kontakt om spørgsmålet både på politisk embedsmandsniveau

den tyrkiske regering

flygtninge fra syrien i tyrkiet og anslået yderligere trehundredetusind flygtninge og migranter fra andre lande det er selvsagt

og belastning selv for et land af tyrkiets størrelse i januar to tusind og seksten vedtog efter indgåelsen af eu tyrkiet handlingsplanen i november

række tiltag der dels sigter mod at mindske

af syriske flygtninge til tyrkiet fra tredjelande i form af et visumkrav for syrere

for syrere der opholder sig i tyrkiet gennem øget adgang til uddannelse og mulighed for arbejdstilladelse

at erindre om at eu og tyrkiet må og skal arbejde sammen om at begrænse migrationsstrømmen mod europa

fælles handlingsplan som vi tiltrådte på eu tyrkiet topmødet den niogtyvende november sidste år

kommer videre

den store newroz altså nytårsfestlighed i marts to tusind og femten i diyarbakır eller amed på

nioghalvfems men der var cirka en million mennesker

var der fuldstændig tavshed

en tale

fredsprocessen det var en tale om at nu var

stemning af glæde i modsætning til andre gange hvor jeg har været der i lignende situationer hvor det er endt med tåregas og

det var i marts to tusind og femten men hvorfor blev det ikke ved på den måde

tyrkiske regering ud og sagde at man nu var blevet enige om at igangsætte nogle forhandlinger med den kurdiske modpart pkk man ønskede

forum hvor de forhandlinger kunne foregå men så gik præsident erdogan ud og meddelte at

havde siddet på alle de møder hvor det var blevet vedtaget

hvor fem og tredive unge socialister blev sprængt i luften efter en selvmordsbomber havde passeret den ene sikkerhedsvagt fra det tyrkiske politi efter den anden jeg har selv været det sted hvor bomben sprang

og sprænge fem og tredive mennesker i luften

det blev besvaret af nogle grupper

med at likvidere to politibetjente som de beskyldte for at have været ansvarlig for at selvmordsbomberen

absolut ikke acceptabelt

siden da forsøgt at få en konfrontation mange fortolker det som et ønske om at få en konfrontation op til valget i juni for dermed at få nationalisterne over på sin side det lykkedes

så fortsatte konfrontationerne op til valget i november jeg var selv valgobservatør ved valget i november og var med til at formulere den resolution som osces valgmission lavede en valgmission som jo bare måtte konstatere

var fair i den forstand at stemmerne var talt rigtigt

været demokrati i valgkampen

de hyldede præsident erdogan og så fremdeles

man kan gøre hvad som helst man kan overtræde hvad som helst

det har i øvrigt ikke nogen konsekvenser og så er jeg så fuldstændig enig

uden undtagelse at

fredelig løsning og derfor skal alle kræfter på det kraftigste opfordres til at gå tilbage på fredssporet

har tyrkiet også døjet med mange uheldige til tider meget problematiske udviklinger

ifølge rapporten tyrkiet to tusind og femten går den politiske udvikling i landet

har sat spørgsmålstegn ved relevante områder som retssikkerhed ytringsfrihed og forsamlingsfrihed domstolenes uafhængighed og princippet om magtens deling er blevet undermineret og dommere og anklagere har været under stærkt politisk pres skriver

for at genoprette og sikre retsvæsenets uafhængighed

mange tyrkiske journalister

stigende inden for det sidste års tid især

de kritiske journalister vi hørte lige om episoden med de to journalister fra cumhuriyet der blev

anklaget for at udgøre en trussel mod staten og selv om de er løsladt

mennesker fordi de har fornærmet præsidenten

i forhold til retsprincipper i forhold til menneskerettigheder i forhold til ytringsfrihed i forhold til pressefrihed

landet også været truet af terror flere af bombeangrebene

og har kostet flere hundrede uskyldige mennesker livet seneste

ankara landets hovedstad og nok den mest overvågede

tæt på regeringsbygningerne og tyrkiets militære

tidligere på året har der

angreb i storbyen istanbul hvor ti mistede livet og femten blev såret dette angreb blev kædet sammen med blandt andet is mens angrebet for nylig i ankara blev kædet

koblet sammen med et andet terrorangreb i

også for at understrege at det er et stort kaos der hærger i landet

regeringen er jo at finde holdbare løsninger i forhold til både den tyrkiske befolkning

også religiøse minoriteter det er også vigtigt

være et middel til at opnå fred

og prøver at finde holdbare og vedvarende løsninger som både kan skabe stabilitet tryghed og sikkerhed og også få skabt en en balance i forhold til

meget pressede ytringsfrihed og pressefrihed der desværre hærger i landet

men især af hensyn til

den meget mangfoldige befolkningsgruppe der bor i tyrkiet

vedtagelse støttet af socialdemokraterne dansk folkeparti venstre enhedslisten liberal alliance alternativet radikale venstre sf og

straks adressere de store mangler desangående

og efterleve dommene fra den europæiske menneskerettighedsdomstol folketinget fordømmer terroranslagene i tyrkiet og understreger vigtigheden af

og at de tyrkiske myndigheders sikkerhedsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe denne udøves med proportionalitet proportionalitet og under størst mulige hensyn til civile for så vidt angår det kurdiske spørgsmål opfordrer folketinget indtrængende parterne til at genoptage fredsforhandlingerne

et eksempel så vi i december hvor tyrkiske myndigheder overfaldt den danske journalist najib khaja

fem og fyrre sager hvor tyrkere anklages for at have fornærmet præsident recep erdogan de anklagede skal efter sigende være blandt andet journalister satiretegnere og også skolebørn jamen det er jo en bananrepublik værdigt dansk folkepartis skepsis gør sig også gældende vedrørende tyrkiets tilsyneladende opfattelse af europa som et slags tag

men også i forhold til den aktuelle migrantkrise

i et forgæves forsøg på at bestikke tyrkiet til at agere stopventil for migranttilstrømningen til europa stiller landet økonomiske gevinster i udsigt hidtil har tyrkiets vilje og evne til at begrænse migrantstrømmen til europa forekommet behersket for ikke at sige fraværende og dansk folkeparti finder det naivt hvis nogen forventer at tyrkiet medvirker til en løsning på migrantstrømmene i slutningen af nitten halvfemserne udtalte erdogan følgende minareterne er vores bajonetter kuplerne vores skjolde og moskeerne vores kaserner de troende vores soldater denne hellige hær beskytter min religion med dette citat in mente kan man spørge sig selv hvor sandsynligt det mon er at erdogan føler sig særlig forpligtet til reelt at hjælpe europa

tidligere i dag blev der talt en del om vikinger på kryds og tværs og jeg synes jeg vil slutte af med igen at bringe vore forfædre ind

det er jo nok sådan at vore forfædre vikingerne ville rotere i deres grave hvis de kunne se hvordan vi i dag fuldstændig impotent betaler en islamist for at beskytte vores grænse dansk folkeparti støtter

være højere derfor er den seneste udvikling i tyrkiet yderst problematisk listen over krænkelser af menneskerettighederne er alenlang for blot at begynde et sted

er pressefriheden i den grad under pres kritiske journalister fængsles i stor stil og den deraf følgende selvcensur bliver selvsagt mere og mere omfattende fredsprocessen mellem den tyrkiske hær og kurderne er ligeledes desværre gået helt i stå og forhandlingsbordet er blevet erstattet med blodige terrorangreb og voldsomme aktioner fra den tyrkiske

har ligeledes forværret kurdernes situation på begge sider af grænsen listen over tilbageskridt i tyrkiet er lang og fra dansk side kan vi naturligvis ikke bare se til alt imens det går den forkerte vej med demokratiet i tyrkiet venstre er af den opfattelse at den bedste måde at adressere problemerne i tyrkiet på er igennem eu vores stemme er langt stærkere når den bliver bragt frem sammen med de øvrige eu lande på den måde får kritikken langt større vægt end hvis vi blot sendte en protest af sted til ankara det er imidlertid vigtigt at huske på at tyrkiet hvordan man end vender og drejer det er et vigtigt land for eu den tyrkiske økonomi er blomstret gevaldigt op igennem de seneste to årtier

rent sikkerhedspolitisk en rolle

syrien og den politiske ustabilitet i irak meget håndgribeligt spiller tyrkiet ligeledes en nøglerolle i forbindelse med asylkrisen

hundredtusinder der er kommet ind over grænsen i forbindelse med den syriske borgerkrig og dog er det helt afgørende at vi desuagtet tyrkiets rolle i forbindelse med asylkrisen

sine internationale forpligtelser i forhold til demokrati

ligesom alle andre medlemmer af europarådet forpligtet til at overholde menneskerettighederne og efterleve afgørelserne fra den europæiske menneskerettighedsdomstol det gør tyrkiet bare ikke altid tværtimod

og der er langt ned til nummer to på listen rusland alene i to tusind og femten blev tyrkiet dømt ni og halvfjerds gange

at spørgsmål om demokrati og frihedsrettigheder i tyrkiet er et meget vigtigt emne og derfor bør det stå højt på dagsordenen både i eu og europarådet hvor den danske delegation fra folketinget har mulighed for at rejse spørgsmål og

der forværrer sikkerhedssituationen i landet der udkæmpes hårde kampe mellem tyrkisk militær og militante kurdere især i byer i det sydøstlige tyrkiet flere tusinde soldater og tungt artilleri og kampvogne er sat ind for at fjerne såkaldte modstandslommer i hovedsagelig kurdiske områder og civile bliver fanget i krydsilden ifølge amnesty international har op mod en hundrede og halvtreds civile kurdere mistet livet som uskyldige ofre i kampen mellem den bevæbnede kurdiske bevægelse pkk og de tyrkiske sikkerhedsstyrker op mod tohundredetusind civile kurdere er på intern flugt på et tidspunkt hvor tyrkiet har modtaget over to millioner flygtninge fra syrien endelig ser vi en kedelig udvikling i det tyrkiske demokrati

alvorlige brud på ytrings og pressefriheden freedom har jo så derfor i lyset af chikane og arrestationer af kritiske journalister og akademikere nedgraderet landets placering

pressefrihed hvor tyrkiet nu findes i kategorien ikke fri og på deres overordnede indeks hvor tyrkiet er faldet til statussen delvist fri

det gør det relevant at understrege forskellige politiske pointer for det første må terrorangreb mod tyrkiet fordømmes og det må konstateres at tyrkiet inden for retsstatens normale rammer har en hel legal ret til at nedkæmpe personer og bevægelser der truer landets borgere og institutioner for det andet må vi holde fast i

til helt almindelige fredelige mennesker derfor må tyrkiets kamp mod væbnede styrker og grupperinger ske med den fornødne proportionalitet og med en langt større respekt for de civile der er fanget i de konfliktområder end det vi oplever i dag samtidig må tyrkiets myndigheder arbejde for en normalisering af forholdene og derfor aktivt søge at genoptage fredsforhandlingerne det samme krav gælder naturligvis for de kurdiske beslutningstagere

en række forhold der må adresseres absolut snarest muligt et skred i opretholdelsen af menneskers grundlæggende rettigheder er naturligvis helt uacceptabelt for det fjerde står vi selvfølgelig fortsat klar til at bidrage til håndteringen af den svære situation som tilstrømningen af flygtninge fra syrien og andre konfliktområder sætter tyrkiet i

problemet har et omfang og medfører byrder

alene liberal alliance

de problemer der er ind i aftalen

afgørende at vi ikke ser igennem fingre med

der hersker ingen tvivl om at menneskerettigheds og sikkerhedssituationen i tyrkiet er blevet forværret igennem de seneste år

har europa kommissionen fremført en skarp kritik af den seneste udvikling i landet her understreger man behovet for at genopbygge retsvæsenets uafhængighed og for at forbedre betingelserne for forsamlings og ytringsfriheden den negative udvikling går særlig ud over politiske etniske og religiøse

vi deler kommissionens bekymring sikkerhedssituationen er også blevet stærk forværret og der er akut brug for at fredsprocessen mellem tyrkiet og det kurdiske mindretal genoptages og her skal tyrkiet gå forrest og tage initiativet jeg er også stærk bekymret

tyrkiets fremfærd over for journalister

for kort tid har vi set bare to danske journalister der være blevet afvist og endda særdeles hårdt behandlet det anslås at op imod tredive journalister sidder i tyrkiske fængsler og tyrkiet befinder sig i bunden af journalister uden grænsers pressefrihedsindeks landet strammer fortsat sin linje over for pressen og det er både i forhold til den nationale og internationale pressefriheden i tyrkiet er altså under et massivt pres jeg mener det er dybt problematisk at tyrkiet blokerer for adgang for medierne i en tid hvor flere millioner flygtninge opholder sig i tyrkiet en tid hvor pressens bedste adgang til nordsyrien

på et tidspunkt hvor tyrkiet er aktivt involveret i kampen mod daesh på et tidspunkt hvor tyrkiet sætter ind over for kurdiske mål i stedet for kun at gå efter netop daesh det er afgørende at sikre at pressen har fri adgang til at dokumentere vigtige begivenheder og det er en afgørende betingelse for en oplyst debat og for at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag fra dansk og europæisk side er det afgørende at vi lægger pres

og kræver fri adgang for pressen netop fordi vi har valgt at samarbejde med tyrkiet har vi et særligt ansvar naturligvis over for de pågældende journalister men også for at sikre at udviklingen i tyrkiet formidles videre til den bredere befolkning oven i lurer en anden menneskerettighedskrise de op mod to millioner flygtninge der opholder sig i tyrkiet primært fra syrien udsættes ifølge amnesty international for uretmæssige fængslinger og deporteringer

amnesty dokumenteret at de centre hvor man på ulovlig vis tilbageholder flygtninge og migranter i mange tilfælde er finansieret af eu midler

tyrkiet burde med massiv støtte og opbakning udefra sikre flygtninge basale fornødenheder men generelt

med til at presse flygtninge til at søge mod europa

i debatten om eu tyrkiet aftalen så frygter jeg at eu aftalen med tyrkiet om håndtering af netop flygtningesituationen kun vil betyde at flere flygtninge og migranter tager ud på den farlige rejse over middelhavet vi må og kan ikke udlicitere vores håndtering af flygtningekrisen til tyrkiet og slet ikke når landet så åbenlyst gør livet svært for

andet ved at lukke grænser til syrien og gennemføre umenneskelige kontroloperationer på middelhavet vores samarbejde med tyrkiet bør handle om hvordan vi styrker menneskerettigheder og udvikling af samfundet

militante fra det forbudte kurdiske parti pkk flere tusinde soldater og kampvogne er sat ind for at fjerne modstandslommer i hovedsagelig kurdiske områder nogle steder har der været udgangsforbud døgnet rundt og på grund af udgangsforbuddet

en reel tredeling af magten landet kritiseres for ikke at overholde grundlæggende retsstatsprincipper

der mangler i retssystemet i forhold til respekten for grundlæggende rettigheder ikke mindst hvad

ifølge kommissionen er der særlig i de sidste to år sket en tilbagegang i tyrkiet på positivsiden kan det dog nævnes at der ved de sidste parlamentsvalg var en rekordhøj valgdeltagelse på henholdsvis fire og firs og fem og firs procent det betegner kommissionen trods alt umiddelbart som et sundhedstegn for det tyrkiske demokrati så selv om der er et aktivt civilsamfund i tyrkiet som har

er der stadig tegn tegn på begrænsning af landets grundlæggende forsamlings og

efter en årrække med en positiv udvikling på området for ytringsfrihed er der over de seneste år sket

tilbagegang der er også sket en mærkbar forringelse af sikkerhedssituationen i tyrkiet det tyrkiske parlamentsvalg fandt sted i kølvandet på et antal voldelige episode og konflikter mellem

regering og pkk der fortsat er på eus terrorliste kommissionen opfordrer derfor den tyrkiske regering til at genoptage fredsforhandlingerne med det kurdiske mindretal kommissionen understreger i rapporten trods alt også en række positive elementer i landets udvikling i relationerne til eu det gælder især forhandlingerne om en fælles migrationshandlingsplan som forhandles nu dette spørgsmål ventes at blive kædet sammen med en styrket toldunion og liberaliseringer på visumområdet forbedring af pressefriheden i tyrkiet som jeg var inde på er vigtig det handler om ramme og arbejdsvilkår

for alle journalister i tyrkiet og det går til kernen af spørgsmålet om tyrkisk efterlevelse af basale europæiske standarder på et helt centralt område i relation til demokrati retsstatsprincipper og menneskerettigheder de københavnerkriterier vi var inde på så med de ord

radikale venstre tilslutte sig dette forslag til vedtagelse

gøre for at følge op på de meget entydige meldinger der er kommet

tage udgangspunkt i den

som christina egelund fra liberal alliance nævnte

måske ikke så meget er tyrkisk politi

mere hvad tyrkisk politi gør for at forhindre den slags terroraktioner

at den tyrkiske fagbevægelse

den fik opbakning fra det kurdiske hdp parti og fra venstrefløjen og man samledes så til en fredelig demonstration for fred

røg bomberne i luften og over hundrede mennesker blev sprængt i småstykker så

og jeg synes det her er vigtigt at understrege at en af de kampe mod terror der skal føres

at forhindre at terror finder sted for eksempel i forhold til fredelige demonstranter eller fredelige folk der samles på en plads i ankara for at markere deres ønske om om fred

er spørgsmålet om om det udenrigspolitiske

det er vigtigt at holde fast i at det vi ser fra tyrkiets side i forhold til syrien er et ensidigt angreb ind i et andet land

sådan at de kurdiske styrker i syrien ypg

fuldstændig ensidigt fra tyrkisk territorium sender granater ind og skyder efter frihedskæmpere der kæmper for deres områder og

mod assad og islamisk stat og det

en krænkelse som har bragt dem på kant med usa ved utallige lejligheder og det kan man

også andre der gør dansk pen holder jo en demonstration

mod overgrebene på journalisterne

et nyt højdepunkt her forleden dag hvor

aktas blev myrdet

jeg synes det er godt at vi med det her fælles

sende et klart signal et signal om at der må gang i fredsforhandlingerne og at alle må sætte sig

til det bord et signal om at tyrkiet skal leve op til menneskerettighederne

de skal efterleve dommene fra den europæiske menneskerettighedsdomstol de har selv meldt sig ind i europarådet og

så skal jeg afslutningsvis hilse sige på vegne af sf

at de også ønsker at